til en to minutters begrundelse hvorefter statsministeren har ti minutter til at besvare og ordførererne har fire minutter

vi har begæret den her forespørgsel fra dansk

fordi det har meget stor betydning ikke bare for det grønlandske samfund som forhåbentlig kan

men også for danmark der er jo en masse sammenfaldende interesser

det kan være på det sikkerhedspolitiske område hvor der selvfølgelig er store interesser på spil i hele det arktiske område

kinesere interesserer sig for grønland

selvfølgelig have stor indflydelse på hvordan tingene udvikler sig i det grønlandske område det er danmark der har

det er danmark der har ansvaret og betaler for det

stor interesse for danmark når vi kommer ind på land i grønland

fem tusind kinesere på sydgrønland i forbindelse med forskellige storskalaprojekter

det er ikke uinteressant hvordan det påvirker

til de ting danmark har ansvaret for

hvis der er arbejdsulykker hvis der er miljøforurening den type ting

vil man nok forvente at danmark er stærkt engageret i det

er helt naturligt at danmark er stærkt engageret i det derfor er der en lang række spørgsmål der er interessante at rejse og derfor var det overraskende

som folketinget ikke længere kan få svar på dermed indikerer statsministeren en praksisændring fra

interessant og så forsøgte ministrene efter bedste evne at svare den praksisændring bryder vi os ikke om vi synes folketinget bør kunne få svar på de spørgsmål vi stiller

rejst den her forespørgsel for at få statsministerens forklaring på det brev af otteogtyvende januar hun har sendt til folketingets formand

ændring så hun og regeringens ministre ikke længere føler sig forpligtet til at svare på folketingets spørgsmål

udgør jo et fundamentalt element i folketingets kontrol med regeringen og derfor har regeringen jo også besvaret mange spørgsmål om storskalaloven ligesom regeringens ministre beredvilligt har

deltage i samråd om den her sag det er meget vigtigt for mig og for regeringen at der ikke hersker nogen som helst tvivl om regeringens grundsynspunkt på det område

det her skridt og valgt ikke at besvare nogen af de folketingsspørgsmål som er stillet med relation til storskalaloven der er så vidt jeg er bekendt foreløbig stillet en og tyve samrådsspørgsmål og fire og halvtreds andre folketingsspørgsmål og vi har

eller vil besvare langt de fleste regeringens skridt skal ses i lyset af den retlige ramme

forholdet mellem danmark og grønland som selvstyreloven

at når grønlands selvstyre har overtaget et sagsområde som det er sket på for eksempel råstofområdet så er det selvstyret som har kompetencen på det overtagne sagsområde det vil sige at det er selvstyret som både har den lovgivende og den udøvende kompetence inden for det

overtagne sagsområde det følger udtrykkeligt af selvstyrelovens §

betyder at vi det vil sige det danske folketing

forvalter og konkret udøver kompetencen på de områder som de har overtaget

acceptere respektere den retlige ramme som følger af selvstyreloven og jeg vil

gøre opmærksom på at jeg taler om en retlig ramme retlig ramme som samtlige partier i folketinget bortset fra dansk folkeparti har været med til at etablere da folketinget vedtog selvstyreloven i to tusind og ni

at jeg i besvarelsen af grønlandsudvalgets spørgsmål nummer tre og halvtreds har givet udtryk for at der er nogle spørgsmål som jeg på grund

og i lyset af spørgsmålenes indholdsmæssige karakter ikke finder at danmark har

drejer det sig om følgende spørgsmål om jeg vil oplyse om der i forbindelse med lovbehandlingen i det grønlandske landsting af storskalaloven vedrørende isuaprojektet indgik et feasibility study af projektet om jeg i givet fald vil stille det feasibility study til rådighed for det relevante folketingsudvalg om det er rigtigt at der skal foretages et feasibility study for at kunne søge om udnyttelsestilladelse sådan som london

der skal drive jernminen hvor mange medarbejdere der

kræves hvilke fagkundskaber der kræves hvilken nationalitet der skal stå for driften og hvad lønniveauet forventes at være i driftsfasen for at der er rentabilitet forbundet med projektet det er nogle spørgsmål der er af en sådan karakter at jeg ganske enkelt ikke synes at folketinget

at anmode selvstyret om at få dem besvaret med spørgsmålene

deres kompetence inden for råstofområdet

et område hvor selvstyret som nævnt har den lovgivende

jeg synes samtidig at det er vigtigt at være opmærksom på at det

der vedrører råstofområdet og storskalaloven

besvaret eller vil besvare langt de fleste spørgsmål om storskalaloven og som eksempel

nævne at regeringen vil besvare et spørgsmål fra grønlandsudvalget om det årlige afkast fra den omhandlede jernmine som forventes at tilfalde selvstyret når vi gør det

sådanne indtægter har indflydelse på

ophold i grønland ved storskalaprojekter spørgsmål om pas og visum til udenlandske arbejdstagere konsekvenser for danske myndigheder af storskalaloven spørgsmål om for eksempel sar beredskabet havmiljøberedskabet og sundhedsberedskabet

spørgsmål vi har eller vil besvare i den sammenhæng vil

gerne adressere en problemstilling som har været nævnt i debatten vedrørende regeringens manglende besvarelse af de omhandlede spørgsmål

det er spørgsmålet om hvorfor regeringen ikke ønsker at svare på spørgsmål om grønland om grønland og eventuelle råstofprojekter

er helt sædvanligt at indhente bidrag fra udlandet og svare på alle mulige andre spørgsmål af udenrigspolitisk karakter jeg

man kan sammenligne de to situationer for det første fordi forholdet mellem grønland og danmark er undergivet den retlige ramme

og den kompetencefordeling som gælder for forhold mellem grønland og danmark gælder ikke tilsvarende mellem danmark og andre lande

mellem danmark og sverige det vil sige

en retlig ramme som vi direkte eller indirekte skal tage hensyn til og respektere når vi indhenter bidrag fra udlandet til brug for besvarelsen

af folketingsspørgsmål for det andet er det mit indtryk at de spørgsmål som folketinget typisk stiller om udlandet ikke har den samme indholdsmæssige karakter som de spørgsmål om grønland som vi har valgt ikke at svare på når det drejer sig om udlandet kunne det for eksempel være en situation hvor folketinget anmoder om at der indhentes bidrag om et eller flere landes strafniveau for en given forbrydelse og hvor det sker med det formål at den faktuelle oplysning om strafniveauet skal tjene som inspiration for dansk lovgivning

det forekommer jo på ingen måde at være

de spørgsmål fra grønlandsudvalget som jeg tidligere har henvist til og som vi altså har valgt ikke at svare på hvis jeg afslutningsvis skal opsummere

at folketingsspørgsmål skal besvares

vil regeringen også besvare langt de fleste spørgsmål med relation til storskalaloven samtidig

det er vigtigt at respektere den retlige ramme som et bredt flertal i folketinget har fastlagt med selvstyreloven hvorefter det er selvstyret der har såvel den lovgivende som den udøvende kompetence på råstofområdet i øvrigt som jeg sagde før uden at være under tilsyn af danske myndigheder når regeringen har valgt ikke at besvare nogle få spørgsmål skyldes det altså ikke uvilje mod at besvare folketingsspørgsmål det er derimod udtryk for at vi synes at folketinget i lyset af spørgsmålenes indholdsmæssige karakter går ind og blander sig i hvordan selvstyret vil forvalte og udøve kompetencen på råstofområdet

en besvarelse af spørgsmålene vil derfor i realiteten være udtryk for at vi det vil sige det danske folketing ikke respekterer den retlige ramme altså den kompetencefordeling

den ramme ønsker regeringen at

det statsministeren forsøger her med det brev hun sender til folketingets formand i sidste uge om at der er nogle ting omkring grønland som regeringen fremover ikke vil besvare spørgsmål om

er udtryk for en ny praksis til det må man jo svare meget

klart ja det er det hvis vi kigger tilbage og ser på hvad folketingsmedlemmer har interesseret sig for

om vi har kaldt det selvstyre eller hjemmestyre

det så ja der er tale om en ny praksis skal folketinget finde sig i det skal folketinget finde sig i at man her flytter kompetencen flytter

overvejelserne om hvad der er relevant for folketinget at vide noget om fra folketinget til regeringen skal vi acceptere at det er regeringen der

det her er et område hvor i ikke skal forvente at få svar selv om i stiller spørgsmål eller er det op til folketinget selv at vurdere hvad vi synes er interessant at stille regeringens ministre spørgsmål om

viden om det så man kan svare på spørgsmålet bør det være sådan i det danske demokrati helt principielt ja det synes vi i dansk folkeparti at det det bør være derfor mener vi ikke at folketinget skal acceptere at regeringen forlods tager et område ud og siger

en råstofudvinding på grønland vil

at det kan vi ikke få svar på er da en noget arrogant indstilling

også spørge hvorfor i alverden danmark skal have en rigsombudsmand nu en rigsombudskvinde på på grønland

og regeringens forlængede arm i

at kunne tilvejebringe oplysninger om hvad der sker på grønland som man

folketinget med og som kan være en del af vores viden om hvad man bør gøre fra dansk side i forskellige sammenhænge hvordan man kan bistå hvordan man kan hjælpe med en god grønlandsk udvikling fremover det andet store spørgsmål er

statsministeren skriver jo så i brevet til folketingets formand at der hvor danmark ikke har en retlig interesse i at få spørgsmålene besvaret mener man så ikke at man skal besvare

forsøger statsministeren så at afgrænse det til at sige

tænk hvis statsministeren kommer i næste uge og siger jo vi udvider også

områder af verden hvad er det så i

statsministeren siger så siger statsministeren at der hvor danmark ikke har en særskilt retlig interesse skal folketinget ikke længere kunne stille spørgsmål med forventning om

om alt hvad der foregår rundt i verden som har

det partis interesse som stiller spørgsmålene det skal da besvares

derfor er det da oplagt at det der skete i sidste uge er et forsøg på at undgå en indholdsmæssig debat om nogle ting der sker på grønland men som den danske befolkning

blandt andet et forsøg på at undgå en debat om hvad det er for nogle lønniveauer der kommer til at gælde hvis der er fem tusind kinesere på grønland som muligvis kan

vil vi opfordre til at man kommer tilbage på sporet til den praksis der gjaldt før i sidste uge og derfor vil jeg

følgende forslag til vedtagelse på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folketinget pålægger statsministeren at trække sit brev til folketingets formand af otteogtyvende januar to tusind og tretten tilbage og stille regeringens ministre til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som folketingets medlemmer finder relevante i forhold til diskussionen om rigsfællesskabet

er fem konkrete spørgsmål og at disse spørgsmål alle drejer sig om økonomien i et eventuelt storskalaprojekt og derfor klart vedrører et område hvor grønland har enekompetence kan ordføreren bekræfte at det er det vi diskuterer

er jo et princip

et forsøg på at brede et nyt princip ud som jo er uvist hvordan statsministeren

den statsministeren har brugt som begrundelse for ikke at svare det vi diskuterer det vil

ordføreren forholder sig til er hvad den danske regering skal svare

respekt for den kompetencefordeling der er mellem danmark og grønland det handler jo ikke om hvordan det danske folketings udvalg kan indhente oplysninger det kunne vi nok finde nogle andre måder at gøre på så jeg vil gerne have at ordføreren bekræfter at det drejer sig om fem konkrete spørgsmål der alle vedrører grønlands enekompetence og om ordføreren derfor ikke også mener at det er rimeligt at den danske regering og statsminister

og svarer der var der var kun få sekunders overskridelse

nogen korrektion af herre finn sørensen

klar over hvad det er for fem spørgsmål der er udgangspunktet for statsministerens brev i sidste uge problemet er at statsministeren forholder sig til noget rent principielt og laver en ny

hvornår det er folketinget og hvornår det er regeringen der definerer om det er relevant for

jeg forstår ikke hvis enhedslisten er kommet

jeg tror ikke det var sket før regeringsskiftet i to tusind og elleve at man i virkeligheden på den måde er med til at afskære folketingets medlemmer

at få nogle opklarende svar i forhold til ordføreren og

holdning til det her med med de udefra kommende arbejdere og udenlandske statsborgere som ad forskellige veje kommer ind i grønland er ordføreren enig i at vi sådan set ikke oplevede nogen problemer i

til paskontrol og det at folk skulle bevæge sig videre ind i rigsfællesskabet og til danmark da vi i to tusind og ti

ind og ud af grønland i de måneder det er det første spørgsmål det andet spørgsmål er hvordan forholder ordføreren sig så til den industri og

årevis nu med krydstogtskibe hvor vi også har tusinder af udefra kommende besøgende statsborgere

det er jo noget af den bekymring som lo forbundene i norden har udtrykt at man kan aflønne dem på vilkår der er så diametralt forskellige fra det vi ellers oplever i norden og i grønland

det grønlandske samfund altså simpelt

der kan smitte af på de steder hvor danmark har kompetencen

jo derfor vi gerne vil have en indholdsmæssig debat

er de der mærkelige grænser som statsministeren forsøger at trække

sund interesse og i håbet om at det grønlandske samfund

til at spørge ordføreren respekterer ordføreren og

respekterer ordføreren at der er et demokratisk system i grønland med et parlament som har bestemmelsesretten

i forhold til en mængde områder vi var ikke tilhængere af selvstyreloven i to tusind og ni af de årsager som er klart beskrevet i vores betænkningsbidrag vi var det parti der leverede en fem seks siders fyldig

forklaring på hvorfor vi sagde nej til selvstyreloven så må vi også bede om at man fra grønlandsk side respekterer det danske parlament og at danmark altså

vi skal faktisk vedtage en særlov her i folketinget for at storskalaloven kan blive til noget og derfor synes jeg da det er helt oplagt at vi kan diskutere forholdene frit og ikke med den mystiske grænsedragning som statsministeren forsøger at lægge ind over hvad vi må spørge om og hvad vi ikke må spørge

så derfor siger jeg tak til ordføreren for forespørgerne dansk folkeparti så er det venstres ordfører

af regeringen og hvad det vi kan få besvaret

tre og halvtreds fire og halvtreds otte og halvtreds ni og halvtreds og tres

seks og halvtreds som omhandler hvorvidt storskalaloven er en generel lov eller en speciallov som alene gælder for jernminen i

spørgsmål der relaterer sig til grønlands selvstyres egne hjemtagne politikområder ikke skal besvares

for ordenshåndhævelsen i de planlagte arbejdslejre i forbindelse med storskalaprojekter i grønland

som så har henvendt sig til grønlands politi

det er jo noget som vedrører selvstyrets eget område

psykiatriordfører som har

hvor mange ledige stillinger som læge

til departementet for sundhed

vedrørende det grønlandske sundhedsvæsen

i danmark venlig hilsen hanne vibjerg direktionssekretær

det videre og så indhente oplysningerne eller hvad statsministeren vil gøre

set at statsministeren eller måske nogle af regeringspartiernes ordførere kan gøre os klart

er vi kan få svar på for det var ikke tydeligt i statsministerens besvarelse jeg håber så sandelig også at ministeren kan indse at det

så derfor er det vel ikke så irrelevant at der er svaret på det spørgsmål

andet spørgsmål er ordføreren bekendt med at jeg har foreslået ordførerens partifælle herre kim andersen som har stillet de fem omtalte spørgsmål at vi fandt en formelt set mere rigtig måde at få svar på de spørgsmål på

og at grønlandsudvalget her i københavn rettede en henvendelse til det grønlandske erhvervsudvalg for at høre om de

i det grønlandske landsting til den relevante kompetencemyndighed på de

og dets ansatte skal stilles til statsministeriet eller ministeriet for sundhed og forebyggelse

at vi skal gå nogle omveje via grønlandsudvalget der skal spørge

i landstinget for at få svar

vi skal holde fast i at det er statsministeren

den her diskussion drejer sig om

skal det så opfattes sådan

vilje har valgt at se bort fra den problematik fordi det er mere hvad skal jeg sige underholdende i indenrigspolitisk forstand at man nu kører en stor debat om at den danske statsminister ikke vil svare på spørgsmål

er fuldstændig grønlands selvstyres ansvar

skal vedtage i danmark det er en ændring af udlændingelovgivningen som der er bebudet og når man ændrer en lovgivning skal

skal kunne redegøre for konsekvenserne af en ændring af udlændingelovgivningen

via grønlandsudvalget

kan få svar de henviser til

hidtidige grønlandsordfører fru birthe rønn hornbech er jo tydeligvis belastet

og hun er også belastet af samvittighed i forhold til at stå på mål for de

venstres tidligere ordfører en dagens aviser

det er aldeles urigtigt når nogen påstår at minedrift med videre og udenlandsk arbejdskraft ikke var en del af diskussionerne tværtimod

kun en jagt på at få

strategi og spin

områder som ikke er hjemtaget endnu

noget som helst om lige præcis hvilke ændringer man forestiller sig

gjort sig den umage at spørge på grønland hvad synes i om venstres ageren

som roser eller som har opdaget den der såkaldte respekt fra partiet venstres side tværtimod venstres egne søsterpartier

kritiserer venstre og siger at man blander sig

en storebrorattitude

af udlændingeloven der skal komme skal redegøre for konsekvenserne blandt andet de økonomiske

som jeg sagde før giver den tidsramme vi har for en hasteforespørgsel ikke mulighed for mere end højst to

medmindre der

herre lars løkke rasmussen var danmarks

på vegne af danmark og på vegne af et meget meget stort flertal i det danske folketing

grønland tillykke med selvstyreloven jeg citerer

i dag er en frihedens dag hvor vi bygger videre på det sunde princip at beslutninger bedst træffes tæt på de mennesker

det var store ord det var også en stor dag det var en vigtig dag for rigsfællesskabet man kan sige at grønlænderne

anerkendt som et folk med selvbestemmelsesret de gik fra hjemmestyre til selvstyre på en lang række områder

grønlænderne selv lov til at bestemme hvad de selv ville

råstoffer det er jo i virkeligheden den nye virkelighed i det dansk grønlandske forhold

det vigtigste er jo det parlamentariske arbejde hvor vi for alvor viser respekt for det selvstyre som vi selv har stemt for selv har vedtaget og det er derfor at det spørgsmål er det centrale for mig i dagens debat så grønland har den lovgivende magt og den udøvende magt på råstofområdet og debatten i dag handler om nogle spørgsmål

af spørgsmålene handler om den interne grønlandske sagsbehandling i forbindelse med

det er de fem spørgsmål som statsministeren har afvist

svare på

i den afvisning for vi er jo helt inde i detaljerne i den beslutningsproces som helt og fuldstændigt er et grønlandsk

det er dansk eller grønlandsk og her er det grønlandsk kompetence så folketinget skal ikke lovgive konkret om mineprojekter regeringen har ikke nogen magt til

i forbindelse med det her mineprojekt og danmark kan ikke og danmark skal ikke føre tilsyn med hvordan grønland træffer beslutning om det her mineprojekt jeg synes som udgangspunkt altid

stiller spørgsmål til regeringen også gerne mange spørgsmål

kontrol med regeringen og det er meget vigtigt for folketinget men vi skal vel være enige om at det danske folketings parlamentariske kontrol handler om hvad danske myndigheder foretager sig det må jo altså være op til den

føre parlamentarisk kontrol med den udøvende magt i grønland

det grønlandske selvstyre er ikke gammelt fire år til sommer det kom til verden efter en lang og grundig politisk proces både i grønland og her i danmark hvor vi gik sammen om at finde en ny ordning for grønland inden for rigsfællesskabet der var folkeafstemning i grønland og tre fjerdedele af grønlænderne stemte for selvstyret og det blev vedtaget her i denne sal

et meget stort flertal af folketingets partier

til det store flertal i folketinget der står bag det grønlandske selvstyre vi skal passe på det selvstyre vi skal acceptere at selvstyret udvikler sig altså grønlands ret til

bygge til og bygge ud vi skal respektere selvstyret det er den eneste vej til at bevare et godt forhold til grønland og til et stærkt rigsfællesskab

som grønland har hjemtaget derfor synes jeg

den at den danske regering fastholder

at kommunikationen

sådan en kommunikation direkte

ført ud i praksis og

som en del af det parlamentariske kontrolarbejde at tilse hvordan regeringen i danmark udfører udfører lovgivningen

fordi det ikke er i danmark det foregår men som en

om det skal være en videokonference eller om man skal besøge hinanden fysisk

usa i spanien og i grækenland i forbindelse med krisen og jeg må sige at jeg

oplevet at få den besked at det er

kan klare via en videokonference med græske parlamentarikere når vi har spørgsmål om hvordan tingene udvikler sig i grækenland

som via vores ambassadesystem vores repræsentationer i udlandet indhenter de fornødne oplysninger og servicerer folketingsmedlemmer med det

man så en praksis der hedder at hvis vi har

se at få etableret en videokonference med parlamentarikere på grønland

heller ikke de områder der har været hjemtaget til grønland på

et synspunkt som det der nu gøres gældende er ting som man ikke må stille regeringen spørgsmål

ved at man var uenige i og stemte imod fra dansk folkepartis side

forvalter dette når det drejer sig om hvordan den danske regering

regering står til ansvar for det der sker her i danmark det man har ansvar for her

med dette det er fint det er godt det er det der sker

i for eksempel de andre nordiske lande om kriminalitet eller

det er godt men man kan ikke forlange

centrale at den danske regering påtager sig et ansvar

under selvstyreloven som et grønlandsk anliggende og det er

som vi kan diskutere med den danske befolkning vi taler jo om at vi stiller spørgsmål om helt faktuelle forhold som man så kan bruge rigsombudskvinden er det jo på grønland

med at indhente oplysninger om hvad er det man er så bange

kvaliteten af den beslutningsproces

være den danske regering som var ansvarlig for den kvalitet

det altså om et andet land som har selvstyre og har hjemtaget dette område nemlig grønland og det grønlandske forhold

og tage ansvar for den beslutningsproces som er hjemtaget og fuldt i overensstemmelse med både ånden og teksten i selvstyreloven som jeg selvfølgelig godt ved

er glade for debatten om grønland som man må sige er blusset

en debat med ganske mange facetter og jeg vil forsøge

som det ønskes vi skal diskutere her i dag nemlig spørgsmål vedrørende besvarelse af en række spørgsmål fra grønlandsudvalget det er jo en del af folketingets og

alle danskere forventer

men det man må forstå i den her konkrete sag med de fem konkrete spørgsmål er at de ikke er stillet til regeringens arbejde

stillet til selvstyrets arbejde for som

konkret mineprojekt og råstofområdet er jo som bekendt blevet hjemtaget af selvstyret for få år siden

og derfor giver det ikke så meget mening at stille spørgsmål til regeringen om dette

i denne kompetencefordeling mellem danmark og grønland

denne kompetencefordeling som samtlige partier i dette folketing med undtagelse af dansk folkeparti står bag ja så er det altså spillereglerne uanset

ombestemt sig i mellemtiden

vi skal alle vænne os til selvstyreaftalen den er forholdsvis ny og jeg tror også at vi mangler noget præcedens

mellem danmark og grønland og jeg synes sådan set det er fint at vi diskuterer det

kan også fortsætte diskussionen

sine bemærkninger tidligere i den forbindelse vil jeg gerne meddele at vi fra radikal side har forståelse for at statsministeren har givet afslag på at besvare de fem konkrete spørgsmål

at føre parlamentarisk kontrol derfor

fremgår det rigtigt nok at der er fem spørgsmål som statsministeren ikke

statsministeren det meget klart at regeringen ved besvarelse af spørgsmål af tilsvarende karakter vil anlægge en lignende vurdering i forhold til den grønlandske selvstyreordning og kompetencefordelingen mellem danmark og grønland jeg kan kun forstå det her sådan at statsministeren på alle områder der vedrører selvstyret ikke ønsker at svare på spørgsmål

danmark på dette punkt i og med at

konkrete mineprojekt i grønland

af spørgsmål af tilsvarende karakter fra andre udvalg vil anlægge en lignende vurdering i forhold til grønlands selvstyrelovgivning og kompetencefordelingen

hvor man beder om at spørgsmål fra danske folketingsmedlemmer vedrørende det grønlandske sundhedsvæsen stilles til statsministeriet eller ministeriet for sundhed og forebyggelse i danmark

vi kan få svar på spørgsmål vedrørende sundhed i henhold til det brev som

forsikre fru gitte lillelund bech

jeg kan forstå at fru gitte lillelund bechs partikollega har modtaget fra

den præcedens som er gældende eller ej men

viser måske at vi skal diskutere den præcedens og det jeg meget gerne opfordre til at vi gør for

medlemmer der alene er bundet af

enhver tid siddende regering og dens ministre

gøre hvad den kan for at være behjælpelig med et svar

at svare på men det nye her er den nye praksis er at man tager et helt område ud og siger at

folketingsmedlemmer det er skelsættende

er det radikale venstre virkelig med den historie det radikale venstre har i forhold til parlamentarismen i det her land af den overbevisning

nu nævnte fru doris jakobsen tidligere

borgerlige politikere til stede jeg tror at liberal

en repræsentant

at dukke op og stille spørgsmål om det osv og

som fru gitte lillelund bech var inde på være at der

jeg tror godt vi kan finde ud af at finde nogle bedre vilkår og lur mig

om grønlænderne ikke ikke har lyst til at

svare på de her spørgsmål når et dansk folketingsmedlem skulle

folketingets medlemmer der selv vurderer hvad

der er et område som man ikke kan stille spørgsmål inden for man kan

svarer at der er noget tvivl om rækkevidden af regeringens af statsministerens brev

skal tage den diskussion om at finde den her afgrænsning

jeg tror at folketinget bliver nødt til at forholde sig til om man vil acceptere

med den grønlandske regerings arbejde de konkrete spørgsmål omhandler den grønlandske regerings

af os her i folketinget

der er gældende og det er den fortsat så

det handler jo om mange ting men det handler i hvert fald

modstand mod selvstyreloven

grønlands ret til at bestemme hvad det er grønlænderne også skal leve af i fremtiden også hvis det omfatter storskalaprojekter

om nogle spørgsmål som statsministeren ikke vil

i forvaltningen af selvstyreloven når vi nu engang har vedtaget den lovgivning her i folketinget og det støtter vi

op om vi står ved i modsætning til blandt andet partiet venstre

vi selv har vedtaget i det her folketing med et meget stort flertal og det synes jeg egentlig er noget af det som debatten her i dag

svare på spørgsmål jeg synes altid at socialistisk folkeparti har været et parti der

sfs side og fra regeringens side

jeg synes at at vi må appellere til at socialistisk folkeparti så at sige tænker sig om en ekstra gang og stiller sig

af en regering som nægter at svare på de spørgsmål som folketingsmedlemmerne stiller det handler ikke om hvorvidt kompetencen er i grønland eller i danmark det handler om

og så får folketingsmedlemmet svar fra ministeren

set også på baggrund af det man har politiske diskussioner og drøftelser i folketingssalen

er der ikke noget principielt forkert

er der ikke en lille rød lampe måske et gult lys der lyser et eller

altid har stået vagt om demokratiske principper og det er også derfor vi i høj grad står vagt om den selvstyrelovgivning

i den her folketingssal det er derfor vi ikke går efter omkampe det er derfor vi anerkender og respekterer den lovgivning vi har lavet det er nemlig et demokratisk princip som vi synes vi skal hylde rigtig højt og kraftigt men når nu herre martin henriksen spørger om hvordan

finn sørensen netop peger på hvordan man har prøvet

andersen er interesseret i det er et politisk drilleri

der vender tilbage til venstre selv fordi man nu kan se at der i venstres folketingsgruppe er enormt stor splittelse om hvorvidt man skal bakke op om den selvstyrelovgivning man selv har været med til

problemer i venstres folketingsgruppe

at sf vurderer at de spørgsmål er politiske drillerier

situationen i kosovo jeg er ikke sikker på at danmark har nogen retlig interesse i

situationen i kosovo men jeg skal måske etablere en videokonference

svar på mine spørgsmål helt ærligt

spørgsmål i den forbindelse men jeg kan konstatere at de spørgsmål som vi drøfter her i folketingssalen i dag fuldstændig klokkeklart hører under selvstyrelovens forvaltning som varetages af grønlands parlamentarikere og derfor er statsministeren i sin gode ret til

have i humanitære ngoers arbejdsvilkår

den her debat

vi konstatere at danmark deltog i en angrebskrig i irak

står sf last og brast

den selvstyrelovgivning vi har været med til at vedtage i det her folketing

bech spørgsmålet om hvorvidt der er andre i venstres

statsministerens tanker om hvad hun har tænkt sig at svare

i sin gode ret til at lade selvstyrelov være selvstyrelov og dermed lade det forvaltningsretlige ligge

op om regeringens holdning til nultolerancepolitik når

det handler om om regeringen med henvisning til hvorvidt

sagt fire gange her fra talerstolen at den grønlandske selvstyrelov er fuldstændig fundamentalt vigtig at respektere og anerkende og at de

inden for den den selvstyrelovs

den danske regering skal svare på det skal det grønlandske parlament og de grønlandske

fem konkrete spørgsmål vedrører et emne hvor grønlands landsting har enekompetencen derfor bør regeringen faktisk ikke svare på den slags spørgsmål og kun af juridiske grunde og af hensyn til kompetencefordelingen mellem danmark og grønland men fordi det modsatte jo kun kan underbygge en udbredt opfattelse i grønland af at vi hernede gerne vil blande os i områder hvor de

også det de borgerlige partier med venstre og dansk folkeparti i spidsen forsøger på det kommer klart til udtryk i dagens forespørgsel det kommer klart til udtryk når venstres formand har forlangt en såkaldt timeout i folketingets behandling af udlændingeloven om arbejds og opholdstilladelser med den begrundelse at tiden skal bruges til at oprette et fælles privat offentligt udvindingsselskab som alternativ til udenlandske investeringer har venstre helt glemt at det er grønlænderne der suverænt bestemmer hvem de vil give koncessioner til med henblik på

råstoffer hvilke selskabskonstruktioner der skal anvendes i den forbindelse og på hvilket økonomisk grundlag det skal foregå det har venstre åbenbart men sådan er spillereglerne altså og derfor

kan det spørgsmål aldrig give anledning til at udsætte lovbehandlingen det lugter langt væk af at venstre og dansk folkeparti i det hele taget modarbejder selvstyreloven og den kompetencefordeling der følger af den det bestyrkes man jo i når man ser de mange spørgsmål der bliver stillet

krampagtigt forsøger at relatere til den konkrete stillingtagen til udlændingeloven det bestyrkes man i når man hører dansk folkepartis vildt kreative spørgsmål om de mulige og uhyggelige konsekvenser af import af mange tusinde såkaldte kommunistkinesere det bidrager alt sammen

oversvømmet af den gule fare ja vi står jo nærmest på randen af tredje verdenskrig

eller to begynder at udvinde råstoffer i grønland jeg synes virkelig at de borgerlige skal skrue ned for retorikken jeg synes at vi alle sammen skal koncentrere os om det folketinget skal tage stilling til nemlig den fornødne ændring af udlændingeloven her har enhedslisten indtil videre kun ét problem og det er at sikre at der ikke sker en begrænsning af de grønlandske fagforeningers forhandlingsret

de internationale konventioner om arbejder og menneskerettigheder vil blive overholdt

og grønlandske udlændingelov vi ser frem til

samråd og svar på skriftlige spørgsmål der kan afklare det problem

forhåbentlig også få en hug og stikfast garanti for

den storskalalov

klar overbevisning om at storskalaloven som den er nu vil give forringede vilkår og give mulighed for at man faktisk kan fastsætte nogle helt urimelige

bruger betegnelsen at det er social dumping og

i andre sammenhænge siger skal bekæmpes så

enhedslisten enige i at som storskalaloven ligger

sker der en begrænsning af de grønlandske fagforeningers forhandlingsret fordi de udenlandske overenskomster bliver beskyttet og at det også vil være i strid med

de internationale konventioner som danmark har tiltrådt og som

som regeringspartierne har argumenteret for

at undgå en debat om under henvisning til det grønlandske selvstyre så jeg synes at det da altid er noget at vi kan få det ud af debatten at vi så må kunne få den indholdsmæssige debat om storskalaloven og hvad den risikerer

besvares spørgsmål der har relation

meget beredvilligt stiller op til et utal af samråd og

meget beredvilligt svarer

storskalalovens konsekvenser er for løn og arbejdsvilkår og arbejderrettigheder og så videre og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt nogen repræsentant fra regeringen sige at det var irrelevante spørgsmål og at dem ville man ikke svare på

man erkender at på det punkt er det jo ikke grønlænderne der bestemmer alene udlændingeloven

det samråd i går fik vi en forståelse fra statsministeren om at ændringerne af udlændingelovgivningen jo bare er nogle småparagraffer der skal ændres

selvfølgelig vil man støtte op om det hvis man støtter op om at arbejdsmarkedspolitikken føres på grønland

ordføreren fra enhedslisten at man har

da til at man har diskuteret et lovudkast med regeringen og det lyder

i forhold til relationen mellem storskalaloven og udlændingepolitikken i det her spørgsmål det er ikke nogen hemmelighed for nogen som har gidet følge bare lidt med i de skriftlige medier og

utallige steder har jeg diskuteret det og gjort klart rede for vores synspunkt

problem jeg ved at regeringen er fuldstændig klar over hvad enhedslistens holdning er på det punkt og så vidt jeg husker

samråd om og på et tidspunkt bliver der også fremsat et lovforslag og så kommer vi helt i dybden med alt det

hvis nu herre finn sørensen kom til at stille et spørgsmål som berørte indholdet af storskalaloven og så fik et svar

for vi har allerede stillet de spørgsmål der bliver nok stillet flere men det vil jo være

med de svar vi får i første omgang vi har stillet en masse spørgsmål om det og vi har ikke på noget tidspunkt fået at vide at det mente regeringen ikke at der var en retlig interesse i

som borgerlighedens ordførere har meget svært ved fordi de jo må se i øjnene

de fem konkrete spørgsmål

svar på alt mellem himmel og jord vi kan jo så konstatere nu

gå hjem og sige at det ikke længere er tilfældet statsministeren har anlagt en ny stil og det må være statsministerens stil

forsvarsudvalget i tirsdags nævnte statsministeren at hun ikke skeler til tidligere regeringers håndtering af indkomne spørgsmål

er at det ikke længere er folketinget der definerer hvilke spørgsmål man ønsker svar på men derimod regeringen

for folketinget at få at vide

om folkestyret og som herre kristian

indledte dagen med at pege på

at det der foreslås i dag

skal trække sit brev til folketingets formand tilbage

fast at det er folketingets medlemmer der definerer hvad man vil spørge om

er regeringens pligt at svare på det når det her

i sit regeringsgrundlag har noteret at man vil bestræbe sig på god regeringsførelse endda i lyset af

er god regeringsførelse så det er respekt for folketinget

om rettidig besvarelse af spørgsmål

den signalgivning man ønskede

her fra talerstolen

statsministeren kan få understreget

man kan forvente af en statsminister nemlig at det er folketinget der definerer hvilke spørgsmål man vil stille og at det også er regeringens intention at svare på dem

storskalaloven må vurderingen jo gå på

vi må stærkt opfordre statsministeren til at følge det pålæg som

godt tænke mig at høre ordførerens og ordførerens partis holdning til

med implementeringen af en selvstyrelov som er vedtaget med et stort flertal i både danmark og i grønland og hvad forstår

så stor en andel af egne anliggender som

man nu kan magte på grønland når der ikke er fuldstændig selvstyre på grønland hænger det jo sammen med ønsket om at danmark stadig væk skal understøtte og være en skal vi sige

hjælpende hånd i de bestræbelser der

i selvstyret og rigsfællesskabet og derfor er det naturligt at de områder som ikke er overladt til grønland fuldt og helt eller delvist

ting der bringes frem kan få relevans for danmark

alligevel en dag kan ende her på folketingets bord

udvinding af råstoffer og så videre kan føre til markante ændringer i grønland

en række områder hvor ansvaret ligger her politi retsvæsen og så videre kan få konsekvenser for danmark og dermed for dette folketing og derfor kan der selvfølgelig ingen grænser være for hvad dette folketing kan få svar på

usædvanligt at statsministre ikke svarer på spørgsmål for nogle er det næsten blevet en vane

her sag handler om den handler om hvorvidt det danske folketing skal føre kontrol med hvordan grønland håndterer de ting der ligger under selvstyret via den danske statsminister

mikkelsen ikke se at det er det der er

at oppositionen i det her folketing nu vil til at føre politisk kontrol med hvad der sker i grønland inden for selvstyrets områder via den danske statsminister og det

at svare på spørgsmål her med en understregning af at det nødig skulle blive en dårlig vane

at herre per clausen ikke står klart på det hold for jeg har før hørt enhedslisten være meget ivrig med at påpege hvis der var høringsfrister

at spørgsmål ikke var besvaret til tiden der har man været meget ivrig fra enhedslistens side

altid anerkendt at det var rimeligt at forfølge det synspunkt derfor undrer det mig meget at herre per clausen ikke brugte sin taletid til nu at bakke mig op i det synspunkt

her i salen har jo været enhedslisten gennem mange mange år og jeg kunne godt forestille mig en spændende debat

fået et helt andet toneleje fra det parti så hvis enhedslisten anlægger en ny stil nu her og siger

er meget rimeligt at der er ting der ikke besvares her i folketinget ja så er det nye tider

at støtte en regering hvis det sådan

ivrig omkring jeg er tit blev nægtet svar af

de to tidligere statsministre og har ingen erindring om dansk folkepartis og liberal alliances støtte i de sager

det helt præcise spørgsmål er det meningen at det danske folketing skal udøve parlamentarisk kontrol med hvordan det grønlandske selvstyre administrerer områder som er lagt under

det må vel være ret enkelt at svare på det spørgsmål

fremmed arbejdskraft kommer til grønland som kan få betydning for

ikke om rigsfællesskabet den drejer sig om regeringens forhold til det danske folketing den drejer sig helt præcist om

hvad er så statsministerens begrundelse for ikke at ville besvare de pågældende spørgsmål jo det er at der er tale om et grønlandsk anliggende og

har nogen retlig betydning for os

man må spørge statsministeren er det praksis at ministre nægter at besvare spørgsmål hvis det vedrører et anliggende der ikke henhører til dansk men grønlandsk eller et andet lands lovgivning nej det er det ikke naturligvis kan folketinget spørge ind til sådanne forhold så ville man normalt rette henvendelse til grønland eller det land

dreje sig om og så ville man anmode om at få den pågældende

eller ikke kan udlevere informationen til danmark så sender regeringen bare det svar frem til folketinget og siger at

har spurgt hjemmestyret som meddeler at det ikke agter at besvare spørgsmålet

der var fugls føde på det er faktisk ikke andre

opgave at vurdere om der er fugls føde på et spørgsmål det er

at jeg også har fået masser af spørgsmål om det fra den daværende opposition

ugandas homolovgivning eller de spørgsmål som

er kommet masser af dem og jeg var da tit fristet til at sige gamle jas spørg selv på google

det må man jo ikke man skal besvare folketinget og så svarede vi selvfølgelig pænt og ordentligt

det er jo ikke uvæsentligt at der fra grønlands side er ønske om at vi i folketinget gennemfører lovændringer

det er jo i den forbindelse at de pågældende spørgsmål er

det kunne jo også godt være at hjemmestyret havde lyst til at besvare spørgsmålene bare for at informere og oplyse folketinget det har jo også fremsendt storskalaloven og orienteret os om de ændringer der er sket med storskalaloven undervejs

arbejdet i grønland så det kunne da være men det har

så afskåret dem fra til slut vil jeg godt advare imod at debatten i danmark om storskalaloven og folketingets behandling af de implikationer af storskalaloven som vi skal beskæftige os med

anfægter grønlands forhold til danmark og vores rigsfællesskab dette rigsfællesskab må ikke lide skade under denne parlamentariske proces med denne præcisering kan jeg oplyse at vi vil tilslutte os forslaget til vedtagelse som vi

og elleve da vi havde vores olieefterforskningsboringer i grønland

vi måtte have spurgt om eller ikke spurgt om i to tusind og ti det afgørende

der har ønsket en oplysning så skal man levere den

man synes at det er rimeligt eller ikke rimeligt eller også kan man meddele at den kan man ikke levere af den og den grund nemlig at hjemmestyret ikke synes at det kommer os ved og ikke vil sende det frem men jeg er da helt sikker på at hjemmestyret ville have fremsendt det feasibility study hvis de

i den periode om man dengang oplevede problemer med de arbejds og opholdstilladelser der skulle gives

til de mange hundrede arbejdere der kom ind og udførte vores olieefterforskningsboringer i to tusind og ti og

diskuterer vi så loven og det er jo ikke det vi skal diskutere det vi skal diskutere er forholdet til folketinget fra statsministerens side men der er jo den forskel at det er en kolossal masse flere mennesker der kommer ind på én gang

råstofudvalget det var jo ikke så forfærdelig mange der kom ind og arbejdede i grønland når de fik bevillingerne gennem råstofudvalget indtil det blev et hjemmestyre

til kvaliteten i i herre kim andersens spørgsmål det var i hvert fald ikke min hensigt og det er jeg helt enig i

gøre kollegaerne skal stille de spørgsmål de mener de har behov for at få besvaret så jeg beklager meget hvis det kunne opfattes

ordførerens sidste bemærkning i ordførerens ordførertale nemlig at vi skal gøre os umage for at den debat vi fører herhjemme drejer sig om det den

ikke kommer til at skade rigsfællesskabet og grønlænderne en oplevelse af at vi forsøger på at tvinge noget ned over hovedet på dem som de ikke har nogen interesse i

ganske fornuftigt i forhold til hvad den danske regering skal svare på og ikke svare på vedrørende den grønlandske storskalalov og grønlandske ansvarsområder i det hele taget gentagne gange og ved afsendelsen af brevet til folketinget har statsministeren og hendes regering vist fuld forståelse for den grønlandske selvbestemmelsesret på sagsområder som er hjemtaget med det viser den danske regering stor indsigt i selvstyrelovens indhold og betydning det vil jeg gerne takke regeringen for samtidig vil jeg udtrykke min glæde over

partier nu udviser rigtig stor interesse for rigsfællesskabets ve og vel

juridiske forhold betyder i praksis

og for at opnå et ligeværdigt forhold mellem grønland og danmark er der nødt til at være en nogenlunde fælles grad af oplysthed om hinanden og vores fælles forhold rigsfællesskabet er ændret med selvstyreloven det ved vi derfor er det også nødvendigt at vi hver især gentænker vores roller og vores identitet i denne nye konstruktion jeg synes det er noget af det der kommer til udtryk her

debat og jeg er ganske enig med den forrige forrige ordfører på det punkt

mener jeg med tydelighed har vist at der hidtil ikke har været en høj grad af indsigt i vores indbyrdes forhold og det er alarmerende der må gøres noget ved det særlig venstre

enhedslisten og dansk folkeparti har gennem de seneste måneder

en aftale som netop venstre

jeg særlig skuffet over lige præcis de reaktioner vi har set fra de tre partier

ikke er alle medlemmer af partierne som

det er ikke rigtig nogen overraskelse det har vi vidst længe

til storskalalovens § ti stykke seks hvor vi meget tydeligt siger at vi selvfølgelig vil overholde grønlands internationale forpligtelser det er vi nødt til at holde fast i og vi mener selv stadig væk og det har vi fået bekræftet af jurister både i grønland og

at vi har lavet en lovgivning som lever op til de forpligtelser

af de massive problemer vi ser i de grønlandske anstalter for domfældte og som nu i en rapport fra europarådets

stod på igen blev der ikke ydet en særlig stor indsats for at sikre forholdene for udsatte grønlændere i danmark

i der ikke var nok tilmeldte nu

sikre at vi opretholder en høj grad af respekt og tillid til hinanden i rigsfællesskabet

det kræver arbejde og det kræver engagement det kræver

vi tænker langsigtet i forhold til hvordan vi taler om hinanden og til hinanden i rigsfællesskabet vi er også nødt til at se på som jeg sagde tidligere hvad det er for nogle roller vi skal have over for hinanden i det her nye rigsfællesskab som har en ny konstruktion det er helt rigtigt med indførelsen af selvstyre i grønland

for selvstyreaftalens bestemmelser og fordelingen af ansvarsområderne som nogle af de danske partier desværre har vist skaber altså mere mistillid end tillid lad os nu tale om at handle på de sager som er fælles ansvar og som fordrer et oplyst engagement fra dansk side også

en grønlandsk repræsentant stille sig op på talerstolen med budskabet send flere penge

vi skal gentænke vores roller det er det fru sara olsvig siger fra talerstolen skal gentænke vores roller efter selvstyret hvorledes vil fru sara olsvig så gentænke sin rolle hvordan vil de grønlandske repræsentanter her i folketinget så

jo haft en situation tidligere hvor de grønlandske repræsentanter var udslagsgivende

noget fremover eller vil man så afstå fra at være udslagsgivende her i folketinget i respekt for at

skal agere fremadrettet og skal det i givet

det danske inden vi hjemtager dem ellers hjemtager vi jo en kæmpestor regning

engagement fra de danske politikeres

folketinget for at implementere selvstyreloven jeg synes

det når vi samtidig har fastfrosset bloktilskuddet hvis vi ikke først har fået nogle penge i kassen det hele hænger sammen og

i de sagsområder som netop er et fælles ansvar for eksempel holdt jeg

om råstoffer og udenrigs og sikkerhedspolitik en konference som dansk folkeparti desværre ikke ønskede at deltage i men der kunne man måske også

hvor man bare spørger hvorfor i alverden kommer danmark ikke

nogle flere penge så vi kan få højnet standarden

vil vi fremover se grønlandske repræsentanter her i folketinget være udslagsgivende i forhold til rent danske forhold

det med at vi skal nytænke vores roller i og med at danske politikere skal blande sig mindre i

oplysthed om hvad ansvarsfordelingen

at der er en forvirring om hvad ansvarsfordelingen er

plads til forbedringer når vi taler om de områder som

ordføreren og jeg har også talt om at vi bør sætte os sammen for at drøfte hvordan

gøre en bedre indsats i forhold til at modtage grønlændere her

grunden til at jeg stiller et spørgsmål er at ordføreren sagde at efter ordførerens mening

rigtigt og så vil vi rette det med det samme det er ikke noget vi ønsker men

sat spørgsmålstegn ved om vi levede op til de internationale aftaler som grønland er forpligtet til at overholde

storskalalovens indhold det står meget klart i storskalaloven at vi selvfølgelig vil leve op til de internationale konventioner der måtte gælde på det her område og vi har også meget klart efterfølgende i debatten sagt at det vil vi alligevel

fortsætter enhedslisten med at sætte spørgsmålstegn ved det her forhold og det synes jeg er enormt ærgerligt

tager enhedslisten udgangspunkt i en dansk virkelighed og ikke i en grønlandsk virkelighed hvor vi har en anden infrastruktur vi har et andet behov for at udvikle vores erhverv vi har et andet behov for at udvikle industri som man ikke har set før i grønland det virker næsten som om der er blevet skabt et billede af at den her storskalalov er fuldstændig uansvarligt bygget op og det mener vi jo ikke er rigtigt og det er der jeg synes det er ærgerligt og

enhedslisten er gået lidt for vidt

fra dag nul det er fra dag minus fra vi så det første udkast til storskalaloven det svarede jeg også tidligere fra talerstolen så

at man sætter spørgsmålstegn ved det

de internationale konventioner som danmark har tiltrådt så hvis det kun er det kritikken går

ikke er i strid med selvstyreloven det er faktisk i overensstemmelse med den

det er rigtigt at den vedtagne lov

der skete nemlig en grundig behandling af det lovudkast og der skete en markant forbedring og vi endte med en lovgivning som vi står inde for og som vi mener lever op til grønlands internationale forpligtelser det er netop derfor jeg ikke kan forstå at enhedslisten bliver ved med at grave i det her spørgsmål om ilo konventioner når vi nu klart både af grønlandske og danske jurister har fået at vide at man lever op til

det betyder for siumut at

derfor må vi naturligvis også også selv stå til ansvar

selv om siumut ikke har stemt for storskalaloven

de beslutninger er vores og det er os der må stå til ansvar

vores regering derfor vil det

også kun være naturligt at de spørgsmål

der nu fuldt og helt varetages af selvstyret også rettes til

selvstyret det kan ske ved henvendelse til vores

drøftelse direkte mellem vores fagudvalg

med moderne hjælpemidler er det i dag muligt at etablere direkte kontakt mellem

udvalgene sådan som det allerede er vist i

lad os dog bruge

få en god og ligeværdig diskussion i gang

mellem vores lovgivende forsamlinger

flodbølge af mere eller mindre

mærkværdige spørgsmål angående grønland der i disse dage hældes

selvstyre betyder at vi i grønland

nu for alvor styrer vores land

at styre når nogle i danmark pludselig mener at de alligevel skal bestemme over grønlands fremtid

i dag det er godt at statsministeren i handling

hvilke konsekvenser selvstyreloven faktisk har gennem den nye tilgang til spørgsmål angående områder der nu hører under grønland selv

og til min kollega er svaret

vi skal bede om at spørgsmål fra danske folketingsmedlemmer vedrørende det grønlandske sundhedsvæsen og dets ansatte stilles til statsministeriet eller ministeriet for sundhed og forebyggelse i danmark

som jo er hjemtaget skal stilles til den danske statsminister

men jeg vil holde fokus på på temaet for

hvorfor regeringen ikke har ønsket at besvare nogle af de mange folketingsspørgsmål med relation til storskalaloven efter min opfattelse er det i den forbindelse vigtigt at få slået fire ting fast

fordi spørgsmålene er et væsentligt led i folketingets kontrol med regeringen

i overensstemmelse med den grundholdning at besvare langt de fleste spørgsmål om storskalaloven vi har besvaret en del og vi vil besvare

ses som et udtryk for modvilje mod at besvare

manglende respekt for folketinget den manglende besvarelse er derimod blot et udtryk for respekt

ramme vi har i forholdet mellem grønland og danmark den retlige ramme som er fastlagt i selvstyreloven det følger af den ramme at grønlands selvstyre har den lovgivende og den udøvende magt på råstofområdet det er en kompetence som selvstyret udøver

det fører mig til det fjerde forhold og det er at de spørgsmål som regeringen ikke vil svare på har en sådan indholdsmæssig karakter at vi så at sige går ind og blander os i hvordan selvstyret skal

forvalte kompetencen på råstofområdet det vil sige at vi

spørgsmålene ikke respekterer den retlige ramme og den

kompetencefordeling som selvstyreloven udtrykker der har været mange spørgsmål i diskussionen

fordi den her diskussion handler om hvorvidt man i praksis er parat til at respektere den selvstyrelov

kæmpe forarbejde vedtog i folketinget med et meget stort flertal derfor bliver det her relevant og derfor er jeg også glad for den her principielle debat vi har haft i

som statsministeren jo nu gør sig skyldig i i forhold til hvornår man vil svare på spørgsmål

der står at ethvert medlem af folketinget kan med dettes samtykke bringe ethvert offentligt anliggende under forhandling og derom æske ministrenes forklaring og så har vi en forretningsorden der beskriver hvordan det udmøntes i praksis der står bla at

her er jo at man tager et helt sagsområde ud og

de her små bøger der i virkeligheden beskriver hvordan folketinget arbejder

spørge statsministeren om hun havde gjort sig den ulejlighed

inden hun sendte brevet til folketingets formand i sidste uge

sikker på at der egentlig er tale om en ændring af den praksis som den tidligere regering har haft på området

den ændring der finder sted her kan rummes inden for de her

spørgsmål blandt andet om grønlandske børns vilkår i grønland og fået svar fra den daværende statsminister

det var under grønlands hjemmestyre

grund i spørgsmålet at der er tale om en ændring af hidtidig praksis og der skal

så sikker på at der egentlig er tale om en ændring af den praksis som den tidligere regering har haft på området

herre christian h hansen fra dansk folkeparti spurgte daværende statsminister anders fogh rasmussen om han fandt det acceptabelt at der tilsyneladende foregik systematisk dyremishandling

husdyr herunder slædehunde om statsministeren ville rejse problemet over for det daværende landsstyre

svarede den daværende statsminister at regeringen klart tog afstand fra enhver form for mishandling af dyr herunder slædehunde hvilket det daværende grønlandske landsstyre også havde gjort samtidig

anførte statsministeren dog at det var grønlands hjemmestyre dengang var det hjemmestyre der havde overtaget ansvaret for sager vedrørende hunde og dyreværn og som havde udstedt lovgivningen på området så derfor så

dahl stillede har statsministeren inden brevet blev oversendt den otteogtyvende januar undersøgt hvorvidt det er lovmedholdeligt inden for grundloven og folketingets forretningsorden at man generelt kan afvise at

statsministeren gør i sit brev jeg kan oplyse at regeringen ved besvarelse af spørgsmål af tilsvarende karakter fra andre folketingsudvalg vil anlægge en lignende vurdering i forhold til den grønlandske selvstyreordning og kompetencefordelingen

spørgsmål til statsministeren om hvor mange ledige læge sygeplejerske og tandlægestillinger der var slået op per første januar to tusind og tretten

skal gøre vil statsministeren så svare på det spørgsmål eller

min manglende forståelse for tonelejet og det spørgsmål

statsministeriet undersøgt om det her er i overensstemmelse med grundloven og jeg synes måske at man skruer sig lige lovlig langt op i den debat hvis det var med spag stemmeføring eller hvordan ordføreren vil vælge at tolke det

nok fordi jeg tænkte at at der var behov for at dæmpe tonen lidt i forhold til det toneleje som

at ministre svarer på spørgsmål på spørgsmål defineret af folketingets medlemmer og ikke af ministre

at hun ikke skelede til tidligere

egen stil i forhold til regeringsgrundlaget det vil være dejligt at få svar

derfor stiller vi os også beredvilligt til rådighed for samråd forespørgsler det er ikke den sidste om grønland

besvarelse af skriftlige spørgsmål og sådan skal det også være da fru gitte lillelund bech var heroppe

fik hun det nærmest til at lyde som om vi ikke vil svare på spørgsmål hun nævnte fejlagtigt nogle ting som vi rent faktisk svarer på men som hun gav som eksempler på ting vi ikke vil svare på

vil besvare spørgsmål om betingelserne for udlændinges ophold i grønland ved storskalaprojekter spørgsmål om pas og visum til udenlandske arbejdstagere konsekvenser for danske myndigheder i storskalaloven og der er temmelig mange spørgsmål om det

spørgsmål om sar beredskabet herunder havmiljøberedskab og sundhedsberedskab

er altså temmelig store områder som vi naturligvis svarer på

spørgsmål som jeg som jeg har begrundet hvorfor vi ikke vil besvare på grund af den respekt vi har for selvstyreloven og den manglende retlige interesse vi har

er i pagt med regeringsførelsen så nævnte jeg allerede i mit indlæg på talerstolen at jeg

det skal jeg stadig væk spare folketinget for at læse op af

for at det selvfølgelig bliver ændret

hvor statsministeren har understreget sin stil og regeringsgrundlaget

de synspunkter der er i sagen er kommet frem regeringen har gjort rede for

jeg vil gerne understrege at regeringen ønsker at besvare spørgsmål det er en rigtig måde

men der er nogle spørgsmål som på grund af deres indholdsmæssige karakter ligger uden for det retlige område som vi er ansvarlige for

søge om udnyttelsestilladelse sådan som london

i forbindelse med isuaprojektet altså et meget konkret spørgsmål som vi mener ligger uden for det her

har rejst debatten i dag om at kigge på de fem konkrete spørgsmål som vi henviser til

at hæfte sig ved alle de mange spørgsmål som vi

naturligvis naturligvis agter at besvare

vi er inde på et område der handler om hvorvidt det er folketinget og folketingets medlemmer selv der definerer hvad der er interessant for os

derfor selvfølgelig kan stille statsministeren og regeringens ministre spørgsmål

vi vil acceptere at det er regeringen fremover

jeg sagde i en af mine korte bemærkninger her mod slutningen af debatten at jeg

godt være statsministeren synes at det da var et latterligt spørgsmål men sagen er bare at udgangspunktet for grundloven

at det er folketingets medlemmer

kan æske ministrenes forklaring som der står i grundlovens § tre og halvtreds udgangspunktet i grundloven er at det er uomtvisteligt at det er folketingets medlemmer som kan sætte ethvert emne offentligt emne til debat og bede om

det er så konkret udmøntet i folketingets forretningsorden og der står i § tyve hvordan man stiller spørgsmål til ministre og der står så hvordan en minister

man ikke vil svare der står intet i forretningsordenen om at en regering forlods kan tage et område ud og sige

det er derfor det her er så skelsættende det er derfor det er en praksisændring der virkelig vil noget og det er derfor det er vigtigt at folketinget forholder sig til om vi vil acceptere den her glidning af kompetence fra folketinget til regeringen

om det her kan give problemer i forhold til folketingets forretningsorden og

for at rumme det regeringen vil her og så må vi jo se om der er et flertal herinde der ønsker det

afstemning om fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted den syvende februar

som venstre stillede i i sidste uge

det ligesom det man går op i

det er jo venstres gode ret men man kender så også svaret

jeg sagde i sidste uge

på world economic forums årsmøde deltog jeg i forskellige paneler og i et af panelerne

om den meget ambitiøse reform og moderniseringsdagsorden som regeringen har sat helt

som jo er en ny måde at styre vores økonomi på en økonomi som

meget meget svær at styre for den tidligere regering vi har en energiaftale som også er en helt ny måde at tænke klima og energi på

vi har skattereformen som også er meget markant

selv har været med til vi har gennemført en reform af førtidspension og

i gang med en modernisering af den offentlige sektor hvor vi nu også breder mere digitalisering ud

som vedrører et løft af folkeskolen det er en ret omfattende reform som som alle vores

for tiden arbejder vi på en reform der skal få de unge hurtigere igennem uddannelserne og vi vil også fremlægge en

af de ting vi har været i gang med og alle de her reformer

er med til at udvikle vores samfund modernisere vores samfund

og faktisk også konstaterer at samtlige reformer som er gennemført i denne regerings tid

faktisk er gennemført med venstres stemmer til gengæld kan man jo ikke sige helt det samme om de reformer som blev gennemført inden folketingsvalget

og elleve hvor der faktisk blev lavet reformer som øgede arbejdsudbuddet med

mit spørgsmål går på om statsministeren mener

glædesrus som statsministeren vel gav udtryk for på mødet i davos

de reformer som jeg her nævner nemlig dagpengereformen og tilbagetrækningsreformen for de er jo

taler om nemlig arbejdsudbuddet

sikringen af velfærdssamfundets fremtid så med andre ord mener statsministeren at dagpengereformen og

en del af den reformkurs som den daværende vk regering lagde for dagen

så selvfølgelig bidrager tilbagetrækningsreformen

ikke den jeg henviste til på daværende tidspunkt da jeg

det ændrer ikke ved at den også bidrager til

til velfærdssamfundets fremtidssikring

startpengereformen og tilbagetrækningsreformen de to reformer

nogle af de væsentligste som også blev gennemført på et tidspunkt hvor vk regeringen havde ansvaret men hvor socialdemokraterne faktisk gik til valg på at de ikke skulle gennemføres så når statsministeren omtaler danmark som et land der er gået reformamok indbefatter

den glæde så også de to reformer

hvorfor ville statsministeren så stå uden for

når man nu som statsminister på de internationale scener går ud og siger at vi er gået reformamok i en glæde må jeg forstå

set enig med statsministeren i indbefatter den glæde så også dagpengereformen og tilbagetrækningsreformen

øvrigt synes er lidt spøjst at gøre sig til dommer over hvordan man agerer på den internationale scene det har vi afholdt os en lille smule fra

hvordan ord er faldet på en international

prioriterer i dagligdagen

som vi har gjort mens jeg

i spidsen for regeringen jeg skal gerne sige det igen det handler blandt andet om budgetloven som jeg er meget stolt af for det betyder at vi nu har mulighed for at styre de budgetter

som vk regeringen jo ikke magtede at styre i ti år

ikke magtede den opgave nu en budgetlov og det betyder at vi faktisk styrer budgetterne og det er vi meget glade for

der skattereformen som giver solide skattelettelser

almindelige lønmodtagere venstre er jo selv med i den og er formentlig også meget tilfreds med det det er også noget der moderniserer og reformerer det danske samfund så er der folkeskolereformen som jo er et stort skridt og som kommer til at ændre den danske folkeskole jeg håber bestemt også at

men det er også noget jeg er stolt af at vi har lagt frem

og lidt diskussioner men ikke desto mindre

af skattelettelser eller velfærd

vil statsministeren så betegne de reformer som blev gennemført under vk regeringen mellem

som gav et øget arbejdsudbud på omkring ethundredetusind

tror også der er mange danskere som synes at det er gået rigtig stærkt i det sidste halvandet år fordi

behov for at rydde op efter den tidligere regering som år for år ikke havde så godt styr på budgetterne som har tilladt at vores konkurrenceevne er faldet med næsten tyve procent over de sidste ti år og som ikke har haft en tilstrækkelig alvor i forhold til de her ting

for at få ordnet tingene få ryddet op og det er altså den opgave som vi er gået i gang

er jo svært at skelne mellem spørgsmålene men jeg skal gerne understrege igen at jeg på world economic forums årsmøde henviste

reformer som regeringen selv har stået for inden for det sidste år

som bekendt ikke med i den aftale der var fra juni to tusind og elleve

sagde meget tydeligt var at hvis der efter valget var flertal

for partierne bag tilbagetrækningsreformen så ville vi også respektere det det sagde vi meget meget tydeligt før valget og det gjorde vi jo så også efter

tilbagetrækningsreformen vedtaget af folketinget i december to tusind og elleve da vi som bekendt sad med regeringsansvaret

brugte på mødet i davos

derfor kunne man jo godt tænke sig at høre hvad statsministeren så ville bruge af engelsk udtryk for netop efterlønsreformen hvis ikke det var early retirement det kan statsministeren så vælge at svare på men jeg vil spørge mere specifikt

som en del af det reformkompleks

hun derfor står ved den modstand hun havde før valget og at den modstand

og igen skal jeg sige velkommen

af at jeg åbenbart har prydet mig med lånte fjer

efterlønsreform så nu må venstre bestemme sig til hvad det

ind i den virkelige verden og diskuterede de udfordringer der er her og nu vi er i gang med på rigtig mange

at rydde op efter de forsømmelser som vk regeringen efterlod man magtede ikke

styre budgetterne særlig godt så vedtog vi en budgetlov

man har igennem mange år set på at konkurrenceevnen blev forringet med næsten ti procent det agter vi at gøre noget ved nu fordi vi gerne vil skabe arbejdspladser man så på at næsten ethundrede og halvfjerdstusind job

på ganske ganske kort tid alt det agter vi at håndtere nu jeg vil egentlig

hængekøjen og holder op med at gå op i det ene ord eller det andet ord og kommer ind i kampen og diskuterer de her meget væsentlige udfordringer

hvordan ét ord skal oversættes frem for et andet

faktum er at vi øgede arbejdsudbuddet

i de sidste to år inden vi måtte forlade regeringskontorerne statsministerens

var imod hver gang efterfølgende har statsministeren så gennemført reformer for en femtedel af det vi gjorde vi har været med

jo også interessant når statsministeren netop fremhæver de reformer der er gennemført i danmark men tilsyneladende ikke fremhæver eller finder det ønskværdigt at fremhæve

er da nærliggende at spørge statsministeren hvad statsministerens opfattelse af efterlønsreformen er når det nu åbenbart ikke kan oversættes til dansk fra early

hun har omtalt på mødet i davos

holdning så til efterlønsreformen nu er økonomi

også kommet til stede det kan være hun kan hviske hende et godt ord i øret

er det stadig væk noget statsministeren er imod eller mener statsministeren

de sidste to gange de haft mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren har koncentreret sig om hvordan et ord skal oversættes eller ikke skal oversættes

sig i den virkelige verden der er mennesker derude som har mistet deres arbejde som gerne vil have at vide hvordan vi sætter gang i beskæftigelsen igen som spørger hvordan danmarks konkurrencekraft er i forhold

at hvis vi skulle løse de udfordringer vi

vi skabe balance i vores økonomi og en af måderne at

jeg tror også ordføreren kan erindre at en af de ting vi diskuterede allermest i valgkampen var at vi sagde at danskerne skulle arbejde mere

at hvis vi skulle løse de udfordringer og de ubalancer der var så skulle danskerne arbejde mere så den

og nu har vi jo vedtaget tilbagetrækningsreformen

til efterlønsreformen som dele af regeringen da man dog ikke var regering endnu faktisk har stemt for og været en del af så det vil sige

om at bekræfte så ville hun hellere gennemføre tolv minuttersplanen altså at danskerne skulle arbejde tolv minutter mere svarende til en

mere om ugen svarende til en uge mere om året i stedet for at gennemføre den efterlønsreform som vi andre inklusive det radikale venstre har gennemført og så vil hun rulle efterlønsreformen tilbage

nogle spørgsmål som der er stemt om vi er videre venstre

at sikre at danske virksomheder har en konkurrencekraft i forhold til resten af verden så man også vælger at etablere virksomhed i danmark og skabe arbejdspladser i danmark vi har en situation hvor inden for de sidste ti år er

i stedet for at være optaget et eller andet ord skal oversættes og hvad der blev sagt engang kom ind i kampen og vær med til at diskutere de her ting

og afgifter adgang til infrastruktur både fysisk

muligheden for at kunne ansætte

forhold om man kan skaffe kapital til sin virksomhed så det samlede forhold for at drive virksomhed er en sammensat størrelse alt efter hvor stort et

betyder det selvfølgelig noget hvad det er for en afgift

er lagt på energiforbruget derfor kommer det an på hvad det er for en type af virksomhed og de overvejelser som man som man må gøre sig når man pålægger energiafgifter er selvfølgelig hvad

og man derfor bliver mere konkurrencedygtig

er det ministerens holdning at grønne afgifter og energiafgifter som i dag betales af danske virksomheder bidrager til at danske arbejdspladser flyttes til udlandet det vi fik var en lang smøre om at der er mange ting der bidrager til at danske virksomheder ikke er konkurrencedygtige og at arbejdspladser derfor flyttes til udlandet men spørgsmålet går specifikt på om energi og miljøafgifter bidrager til at danske arbejdspladser flytter til udlandet grunden til at jeg spørger er at ministeren forleden var i tv hos clement kjersgaard og der efter at han havde stillet det samme spørgsmål fire gange dog nåede til

det jeg ønsker for den ærlige debat skyld er at få en repræsentant for regeringen til at sige højt og tydeligt at regeringens ambitioner om at gøre energien dyrere i danmark

som ministeren sagde

og at det at man gør det dyrt at producere i danmark for

at arbejdspladser flytter ud af landet jeg synes for den oplyste debats skyld som det radikale venstre også burde gå op i at det er godt for danskerne at vide at det har en omkostning når man hæver energi og miljøafgifter og at denne omkostning er tabt konkurrenceevne og tabte arbejdspladser og det undrer mig at en leder for det radikale venstre og en minister i det her land ikke ønsker denne oplyste

det svar jeg gav på spørgsmålet

en nuancering af hvad det er for vilkår der gælder for de virksomheder

bliver det ikke en debat så bliver det en gold polemik jeg må sige at jeg er fuld af forundring over at en repræsentant for et parti der synes ægte optaget af at det skal være attraktivt at drive virksomhed i danmark ikke ønsker at diskutere det samlede konkurrenceevnevilkår

til at gå i folketingssalen som opfølgning på en debatudsendelse i tv hvor der jo som netop citeret blev svaret

brug for at kvalificere spørgsmålet for danske virksomheder

vi ikke ønsker at udbore de konkrete elementer i regeringens politik som ministeren

ønsker at tale udenom vi taler om alt andet lige situationer hvis man har det danske samfund som det er og så beslutter at

skal påføres for tre milliard kroner ekstra energiafgifter

som økonomi og indenrigsministerens partifælle klima og energiministeren har stået i spidsen for betyder det så isoleret set at der mistes arbejdspladser i danmark fordi det gøres dyrere for danske virksomheder at producere i danmark

der må kunne svares på medmindre man ønsker at føre den danske befolkning bag lyset og ikke ønsker at den danske befolkning skal vide

regeringen fører den politik kan regeringen hævde at det gør noget godt for klima og miljø hvis man tror på det men det gør da også noget for konkurrenceevnen og det gør også noget

der er en lang række vilkår som betyder noget for det at drive virksomhed i danmark

tvivl om hvad det er for et ærinde spørgeren er ude i

energiaftalen fra sidste år hvor spørgerens parti

eneste af folketingets partier der ikke bakker op om så lad os tage en diskussion om energiaftalen den samlede effekt

jo så det meget store flertal i folketinget stå inde for jeg tror også at spørgeren vil have noteret sig at det er der også en række af erhvervslivets organisationer der kan fordi man gerne vil have et samlet konkurrencevilkår som er rimeligt

som jo ellers ikke plejer at være diskussioner vi har her i folketingssalen fordi det plejer at være diskussioner hvor vi diskuterer lovgivning der ændrer menneskers og virksomheders vilkår

det at drive virksomhed i danmark og så må man jo sige at hvis der ikke er nogen skatter ikke er nogen afgifter ikke er nogen restriktioner

så er det sikkert nemmere at drive virksomhed i danmark end hvis det modsatte er tilfældet men det er teori det vi lever i

alliance kan ses på side to og

tre i et notat fra finansministeriet kaldet beskæftigelsesvirkninger af en energiaftale det viser

langt sigt følger beskæftigelsen udviklingen i arbejdsudbuddet afgiftsforhøjelser vil samlet set reducere arbejdsudbuddet efter to tusind og tyve vil beskæftigelseseffekten således gradvist bevæge sig ned mod den langsigtede effekt på arbejdsudbuddet som vurderes til en reduktion på tre hundrede fuldtidspersoner den langsigtede effekt af regeringens energiaftale med de øvrige partier minus liberal alliance er en reduceret beskæftigelse

tre hundrede personer årligt

set bare det jeg gerne vil have ministeren til at bekræfte nu

i tv forleden

at sige højt og tydeligt til den danske befolkning ja der er en samlet effekt på beskæftigelsen i danmark af regeringens energipolitik og den er

en statist i liberal alliances selvpromovering jeg ved ikke om man har

når man ikke deltager i det politiske arbejde her i folketinget når det kommer til så væsentlige ting som det at lave en energiaftale

deltage i det som er liberal alliances ærinde her det der er det vigtige er at den energiaftale er indgået fordi vi samlet set vurderede at det var en fornuftig aftale nu er det jo heldigvis ikke sådan at al politik sluttede med energiaftalen tværtimod der bliver foretaget en lang række forskellige ting men vi synes og med os jo et meget stort flertal i folketinget at det var fornuftigt

vidende at der også er omkostninger sådan er det med alle ting

er de ikke til rådighed for arbejdsmarkedet spørgeren kunne med lige så god ret stå her og spørge til regeringens uddannelsesinvestering er det ikke hul i hovedet

trækker jo folk ud af arbejdsmarkedet til det må man bare sige jeg synes at både energiaftalen

på vækst og jobskabelse vi gør og vi har gjort rigtig meget for at skabe flere job vi har igangsat en række initiativer som kan få gang i væksten og vi har fremrykket de offentlige investeringer de offentlige investeringer er faktisk historisk høje og det er med til at holde hånden under beskæftigelsen

ikke mindst i bygge og anlægssektoren vi har åbnet et investeringsvindue for virksomhederne vi har styrket finansieringsmulighederne især for de små og mellemstore virksomheder og senest med en kreditpakke som styrker finansieringsmulighederne med tolv

skattereformen giver i to tusind og tretten danskerne et markant løft

udlandet som fortsat skal have tillid til dansk økonomi det giver lavere rente og det giver erhvervslivet bedre mulighed for at investere og boligejerne bedre mulighed for at klare sig igennem krisen regeringens samlede økonomiske politik bidrager til at understøtte vækst og beskæftigelse og samlet set vurderes det at de her

skaber femtentusind job i to tusind og tretten og det kommer også bygge og anlægssektoren til gode så regeringen har med finansloven for to tusind og tretten kigget på erhvervsstøtteordningerne

kunne styrke universiteterne og for at vi i danmark bedre kan udnytte vores grønne styrkepositioner og sikre den grønne omstilling en stor del af den tilbageværende erhvervsstøtte er nu rettet mod vigtige prioriteter som for eksempel grøn omstilling innovation forskning

netop nu i regeringen drøfter en job og vækstpakke som skal styrke rammebetingelserne for erhvervslivet og skabe

her for tre ugers tid siden

komme frem med at der nu skulle laves en job og beskæftigelsespakke

afskaffet nettomålerordningen afskaffet boligjobordningen som virkelig var en succes og gav mange arbejdspladser

omkring fem tusind arbejdspladser og det er det som

det går i den forkerte retning og det er så også derfor at

her omkring den første marts

den her jobskabelsespakke vil

det er vigtigt for erhvervslivet at man kan disponere

hele regeringen er optaget af hver eneste dag

flere blandt andet produktionsjob i danmark så bliver der spurgt til hvad

lovarbejde i gang i forhold til erhvervsobligationer vi arbejder med vækstteam vi har otte vækstteam som blandt andet også skal gå ind og understøtte i forhold til den helt konkrete pakke

jeg ikke gå ind og sige hvad der ligger i den

det ligger som en del af en forhandling men det vi gerne vil er at styrke vækstvilkårene for virksomhederne og hjælpe til med at øge investeringerne som jeg også nævnte kan vi se at de offentlige

komme nærmere ind på indholdet af det der bliver pakken

kom og sagde at man nu skulle lave en

en god løsning en rigtig god løsning men hvad er ministerens svar så til de fem tusind personer i bygge og anlægssektoren

er i panik vi følger udviklingen ganske nøje der er økonomisk krise i europa og det er der også i danmark og det er vores ansvar at

vores vækstteam det blå danmark inden for velfærdsområdet inden for vand bio og

regeringen har med finansloven for to tusind og tretten kigget på de forskellige erhvervsstøtteordninger

forskning på universiteterne og vi vil gerne

de styrkepositioner vi har inden for det grønne område og det er blandt andet

at de medarbejdere som har haft gavn

til at arbejde med renoveringsordninger

fyre et stort antal medarbejdere her i landet for at flytte produktionen til udlandet

foregår nu i i tyskland og det er jo fordi

godt spørge ministeren om ministeren er sin forgænger ole sohns udtalelse i radio24syv her fredag den første februar to tusind og tretten hvor ole sohn siger

ministeren så sikre at det bliver lønsomt at drive virksomhed

få skabt arbejdspladser og den helt store udfordring er at virksomhedernes investeringer er meget lave mens de offentlige investeringer er historisk høje som jeg også nævnte lidt tidligere

er erhvervslivets investeringer så lave at kapitalapparatet ikke fornys det er derfor vi kommer med forslag til en pakke om job og vækst sådan at det bliver mere attraktivt at skabe virksomheder og fastholde virksomheder og skabe arbejdspladser i danmark det er den pakke vi drøfter nu og som også vil komme på et tidspunkt

må arbejde sammen om til gavn for

at ministeren fremhæver at det teleforlig der har været gældende siden

har skabt en forudsigelighed omkring de vilkår der gælder for at drive teleselskab i danmark

for når socialdemokratiets it og teleordfører så kommer med

en udtalelse som jeg er glad for at erhvervsministeren siger ikke

jamen så skaber det desværre en usikkerhed om

det er netop forudsigeligheden

vi har bestemt stadig væk udfordringer jeg er glad for at regeringen har overtaget den tidligere regerings målsætning om hundrede

der har vi en fælles udfordring vi har et fælles forlig så det er jo en fælles opgave men jeg er glad for at ministeren siger at det er de principper vi holder fast i

så mener jeg at vi først og fremmest skal arbejde for at give selskaberne bedst mulige betingelser til at investere i bredbånd og som det også er nævnt fra spørgerens side har vi jo et

og dækningskravene betyder at tdc senest med udgangen af to tusind og femten skal sikre en bredbåndsdækning med en oplevet hastighed på minimum ti

det vil vi også overveje ved fremtidige frekvensaktioner

mobilt bredbånd via frekvensaktionerne så udsteder vi ikke landsdækkende tilladelser når vi taler om at grave kabler ned i jorden hvis vi skulle det ville det kræve en

grundig forudgående analyse af eu reglerne på området og hvis vi skulle gå den vej

giver det sig selv at det skulle ske sammen med parterne i

også glad for at det som

på skinner nemlig at stille et dækningskrav

stiller vi nogle krav hvis vi har nogle politiske ønsker

en teknisk diskussion som var utrolig velegnet til at levere et resultat for borgerne i danmark og særlig de steder hvor dækningen var dårlig og

understrege at jeg er helt enig i at det er måden at gøre det på når vi har nye frekvenser men jeg glæder mig over at ministeren siger

der hvor vi har lavet aftaler med branchen kan vi jo ikke gå ind og ændre dem det ville ødelægge investeringerne og og hvad der kunne lyde som en flot hensigt i en overskrift

at vi ikke får den udbygning som vi er fælles i ambitionsniveauet omkring

mobil og fastnet borgere og virksomheder forventer jo i

alle steder også at der er adgang til tidssvarende bredbåndshastigheder som for eksempel kan benyttes til e handel digitale tjenester og offentlige digitale selvbetjeningsløsninger der er nogle regionale og lokale forskelle i den digitale infrastruktur og der er fortsat områder hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få mobilforbindelse eller den bredbåndshastighed som de ønsker og det er er en udfordring at vi får sikret at alle områder i danmark har adgang til god mobil

så er det at regeringen inden for kort tid lancerer et udspil som skal bidrage til at sikre bedre mobildækning og bredbåndsforbindelse i hele danmark udspillet

en række initiativer som giver telebranchen gode betingelser for at nå helt ud til den yderste del af landet men det er

når regeringen kommer med med sit udspil jeg tror at mange af de initiativer som regeringen vil præsentere nok ikke er voldsomt overraskende

fordi vi er nogenlunde velinformeret om hvor

tænde sin mobiltelefon og få fat i omverdenen og alle borgere

adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse det er vigtigt for

relativt overkommeligt forhåbentlig kan få realiseret hurtigst muligt derfor vil jeg

til sidst bare gerne bede ministeren om at understrege at en klarhed en sikkerhed i de vilkår der gælder for telemarkedet er afgørende for investeringer

fra regeringspartiernes ordførere som er i voldsom

trusler fremme om at man ville fratage selskaberne deres

vi gør det her fordi det skal være til gavn for danmarks befolkning

vi kan blive enige om at det er helt essentielt for danmark at vi kan høste gevinsterne ved en digital økonomi også i yderområderne og det er vigtigt med en udrulning af bredbånd i hele landet også så yderområderne får de samme digitale rammevilkår som resten af landet og at vi på den måde også får et helt danmark i balance og at man kan kalde

med hensyn til betingelserne for at opnå asyl betingelserne er de samme som under den tidligere vk regering men antallet af asylansøgere i danmark afhænger

også af andre faktorer end den danske asylpolitik

vore nabolande tyskland og sverige har også oplevet en stigning i antallet af asylansøgere i løbet af to tusind og tolv borgerkrigen i syrien er årsag til at mange mennesker flygter til de omkringliggende lande men mange finder også vej til eu og til danmark

mærkes på antallet af asylansøgere antallet af asylansøgere fra somalia er også steget siden den europæiske

juni to tusind og elleve fastslog at volden i det sydlige og centrale somalia var så generaliseret og af så alvorlig en karakter at tilbagesendelse generelt set ville udgøre en overtrædelse af menneskerettighederne jeg kan dog oplyse at

udlændingestyrelsen netop har givet nogle

afslag på asyl afslagene er baseret på styrelsens

rapport fra januar hvorefter sikkerhedssituationen er væsentlig forbedret specielt i mogadishuområdet

en del asylansøgere fra blandt andet serbien hvor der generelt ikke er risiko for forfølgelse det er selvfølgelig uacceptabelt

min serbiske kollega om denne problemstilling regeringen ønsker en robust og retfærdig udlændingepolitik vi skal sikre og stille rimelige krav til de udlændinge der kommer til danmark det skal være krav der understøtter integrationen regeringen har derfor også som

et bredt flertal i folketinget afskaffet pointsystemet og tilbageført fire og tyve årsreglen og tilknytningskravet til den form som gjaldt før indførelsen af pointsystemet reglerne er nu tilbage på et leje som er rimeligt og

således ud nu som de gjorde i slutningen af to tusind og ti hvor pointsystemet endnu ikke var indført det er derfor foventningen at niveauet for familiesammenføringstilladelser fremover vil svare til det niveau der var i årene før

ministeren går jo i sin besvarelse af spørgsmålet helt hen over den udvikling der rent faktisk er sket

statistikker der er blevet offentliggjort at antallet af asylansøgere i danmark er steget markant fra to tusind og elleve til to tusind og tolv og vi kan se at

kunne ligge højt i to tusind og ti nu ligger på et

er mig bekendt ikke noget som helst tegn i sol måne på at vi ikke i to tusind

fortsat vil ligge på et markant højere

familiesammenførte end vi gjorde i to tusind og elleve derfor er det bare at jeg spørger om ikke regeringen vil genoverveje de lempelser man har lavet og de lempelser man er i gang med at gennemføre på asylområdet som gør det nemmere og mere lukrativt

være asylansøger i danmark

kunne opretholde en ekstra indkomst ved siden af jeg tænker her på

ministerens eget lovforslag l en hundrede og tredive der vil give mulighed for at man

som asylansøger kan søge arbejde i danmark mens ens asylsag opretholdes vil det ikke i ministerens øjne være med til at skabe et klima af at det er mere

være asylansøger i danmark fremadrettet og dermed kan give grobund for at vi vil se en endnu større stigning

skal have lov til at bo og arbejde uden for centrene hvis det er det herre kristian jensen taler om så var ikke det der blev refereret her i hvert fald

hvad er det problem der er opstået gennem de senere år i

netop at folk begynder at samarbejde om deres hjemsendelse og hvis flere samarbejder om deres

hvad betyder det så så betyder det jo alt at vi får flere hjem ergo er det

set en ganske fornuftig ordning det problem

tidligere år i vores asylsystem også under den tidligere regering har været at alt for mange ikke har samarbejdet om deres hjemsendelse

i ministerens eget lovforslag er anført

at give asylansøgere ret til at bo og arbejde uden for asylcentrene er en økonomisk omkostning på omkring en hundrede og halvtreds million kroner om året og der står i forbindelse med de positive konsekvenser for samfundet at der

million kroner det er altså en omkostning for samfundet totalt set at give mulighed for det som ministeren lige for

siden stod og talte om som værende en besparelse

vi vil få nogle hjemsendt hurtigere jeg refererer alene til ministerens egen vurdering

jeg tilbage til i de kommende spørgsmål

for at høre om regeringen har tænkt sig at tage initiativ

at få nedbragt antallet af asylansøgere til danmark til tidligere tiders lavere niveau

at hvis man samarbejder om sin hjemsendelse får man muligheder for at komme ud at bo

et arbejde det er kernen i forslaget samarbejde hovedproblemet i asylsystemet har i ganske mange år været at folk

er muligheden for at få flere hjem bedre

det ligger helt i forlængelse af hvad også den tidligere regering rent faktisk gjorde så vil jeg sige helt generelt jeg tror at hvis man lytter til hvad den forrige borgerlige statsminister nemlig

lov til at bo og arbejde uden for centrene så kan der i hvert fald findes citater hvor det den nuværende regering laver på ingen måde afviger fra hvad han tidligere har udtalt om selv samme emne så jeg tror bare

på med at svinge sig alt for højt op i den her diskussion det her handler om at

muligheder for at forbedre vilkårene

til ministerens egne tal i det følgende spørgsmål

rejst spørgsmålet her om hvorvidt regeringen har tænkt sig at gøre noget ved den stigning i antallet af familiesammenføringer og den meget voldsomme stigning i antallet af asylansøgere som vi ser

bare konstatere at det har ministeren ikke tænkt sig at

ministeren deler ikke venstres bekymring for at vi ser

betyder antallet af asylansøgere og antallet af familiesammenføringer noget i forhold til vores evne som samfund til at integrere det betyder også noget i forhold til hvem der kommer og hvor integrerbare de er og derfor var hele tankegangen bag pointsystemet netop ikke at holde folk væk men at sikre at dem der havde bedst mulighed for at blive integreret

kunne forbedre sine muligheder for at komme i betragtning

må bare konstatere at den bekymring vi har i venstre deler ministeren

nogle sager har givet afslag på asyl til folk der kommer fra somalia og at jeg i forhold til

om de serbere som kommer til danmark er i dialog med min serbiske kollega om

den her problemstilling det er jo også et spørgsmål om at

den prop som i de senere år også under den tidligere regering udviklede sig i udsendelseproceduren

asylsystem i modtagecentre og udrejsecentre

bliver taget lige i øjeblikket

jeg sige at antallet af asylansøgere

i landene omkring os spiller selvfølgelig en meget væsentlig rolle når vi så ser på antallet af familiesammenføringer som herre kristian jensen nu spørger til

man sige at i to tusind og ti var der seks tusind syv hundrede og tredive ansøgninger

to tusind og tolv var der seks tusind en hundrede og en og halvfems

ansøgninger der blev i to tusind og ti

er at for så vidt angår ægtefællesammenføring

det blive ført tilbage til det niveau vi kendte ved udgangen af to tusind og ti

har vi fået indvandringen under kontrol det er det niveau regeringen fører

der så meget

bekendt er ansvaret for vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser af indvandringen ressortmæssigt placeret under social og

social og integrationsministeren som har oplyst følgende vi har allerede betydelig viden om indvandringens økonomiske konsekvenser idet der er gennemført en række undersøgelser heraf

indvandring der er tale om indvandrere fra mere udviklede lande har samlet set givet et positivt økonomisk bidrag til den offentlige økonomi mens indvandrere fra mindre udviklede lande har givet et negativt økonomisk bidrag forklaringen er at indvandrere fra mere udviklede lande i højere grad er i arbejde end indvandrere

de betaler derfor mere i skat og modtager mindst i indkomstoverførsler afgørende for de samfundsøkonomiske konsekvenser

den fremtidige indvandring er således hvilke indvandrere der er tale om og i hvilket omfang vi lykkes med at integrere dem og herunder særlig integrationen på det danske arbejdsmarked det behøver vi ikke nye analyser for at fortælle os derfor er regeringen også mere optaget af hvordan vi i praksis sikrer en bedre integration

vi fører en integrationspolitik der har fokus på hvad hver enkelt borger kan bidrage med til samfundet regeringen er ambitiøs i forhold til den dagsorden og lægger blandt andet op til en styrket modtagelse af nyankomne flygtninge og indvandrere at nydanske børn opnår bedre resultater i skolen og at titusind flere nydanskere kommer i beskæftigelse inden to tusind og tyve alt sammen forhold der vil være til gavn ikke bare for den enkelte men også for samfundsøkonomien derudover har regeringen valgt at synliggøre udviklingen i integrationen ved at offentliggøre det nationale integrationsparameter på ni områder

alle være med til at følge udviklingen det gælder nydanskernes beskæftigelse uddannelse danskkundskaber medborgerskab ligebehandling selvbestemmelse forsørgelse udsatte boligområder og også kriminalitet vi lader os måle på om integrationen rent faktisk forbedres

være afgørende ikke bare for den enkelte men også for samfundsøkonomien det var som sagt udtalelsen fra social og integrationsministeren og yderligere spørgsmål vedrørende dette område

det er ganske rigtigt en skandale at regeringen har valgt at bremse den opgørelse af omkostningerne ved indvandringen som

regering satte i gang det er synes jeg en skandale at danskerne ikke kan få at vide hvad den reelle omkostning

jeg synes vi ikke skal have indvandrere

debatten om dem på et oplyst grundlag og det ønsker regeringen ikke

ikke social og integrationsministerens manglende opgørelse

samtlige samtlige omkostninger og udgifter

ved integration og indvandring jeg bad om jeg bad om hvorvidt justitsministeren ville udarbejde en redegørelse for hvilke omkostninger det danske samfund har

familiesammenførte og asylansøgere som regeringens mange lempelser af udlændingepolitikken har medført altså hvad har det betydet at regeringen har valgt at ændre på en række regler for eksempel som

ministerens lovforslag l en hundrede og tredive og

at der så er en besparelse

lidt har også ret men det betyder altså at netto laver nogle lempelser der koster over to hundrede million

på det her lovforslag jeg bad

det er ikke den samlede opgørelse den har jeg forstået at regeringen ikke mener at danskerne bør vide noget om de samlede omkostninger som samfundet har

har det kostet samfundet med de lempelser der er sket

det spørgeren bekendt at ansvaret for de samfundsøkonomiske konsekvenser henhører

også tilbudt spørgeren at social og integrationsministeren

justitsministerens lovforslag og de omkostninger det

så kalde det samfundet eller staten hvis det er et spørgsmål om retorik der gør at ministeren ikke har forstået spørgsmålet skal jeg gerne omformulere det vil ministeren redegøre for hvilke omkostninger den danske stat har haft

retmæssigt under social og integrationsministerens ressort og det bør man som sagt

i flere år justitsministeren er en erfaren politiker

rygrad til at kunne svare på et klart spørgsmål jeg beder jo ikke om et tal

en tilkendegivelse vil ministeren

lave en opgørelse over

de lempelser som justitsministeren

på integrationsområdet for asylansøgere og familiesammenføringer

der er det klart opgjort hvad det forslag alene kommer til at koste nemlig netto over to hundrede million

vil justitsministeren

hvad det samlet set har kostet med de lempelser der er gennemført

ministers ressortområde så ved spørgeren ganske udmærket også med afsæt i hans egen erfaringer

stort set det samme spørgsmål blev jo stillet for en uge siden af herre flemming damgaard larsen

fremover skal se hinanden hver onsdag i spørgetiden

er underligt at venstre er så optaget af den her lastbilsafgift og kører rundt og laver kampagner imod den

sammenligner den med med betalingsringen osv når sandheden er at det var venstre selv som i sin tid gennemførte den her afgift det var den daværende vk regering

betales og hvor ser man venstrefolk når regningen skal betales de forsvinder de løber deres vej så ser man bare ryggen af dem og så må vi andre

som vi står med i regeringen i øjeblikket så jeg synes i og

at ville være rimeligt

optaget

virksomhedernes konkurrenceevne vi er til fulde optaget af

producere i det her land vi er til fulde optaget af at yderdistrikterne

var ministeren så ophidset at det var helt umuligt at få en ordentlig dialog i gang med ministeren

af konsekvenserne af den her ulykkelige situation med kørselsafgiftsordningen

antallet af arbejdspladser og at at man også igen vil vil udflytte arbejdspladser

på at undgå og det er derfor vi er nødt til at

offentligt løntilskud og en målretning af mentorordningen og det giver

milliard kroner så derfor er det som venstre i sin tid lagde ryg til

i mellemtiden har regeringen

indført for over seks milliard

derfor det er så ulykkeligt at regeringen fremturer med det forslag her men jeg

sige regeringen stadig væk er fast besluttet på at indføre kilometerbaserede afgifter

det sagde ministeren tidligere i et svar til

tredje december at man var

når herre flemming damgaard larsen siger at der er finansiering gennem gennem

ændringsforslag til finansloven som venstre kom med

besluttede at der skulle gennemføres en

på det tidspunkt så kan man da godt komme og sige

og hvad ved jeg men sandheden er jo at

det var venstre som i sin tid besluttede at den her lastbilsafgift skulle gennemføres jeg vil sige at regeringen

diskussion om hvad venstre har foreslået og

forslag går vi ikke ind for efter at regeringen har pålagt skatter og afgifter for

på mellem to og to

tusind og tolv derfor vil

afgift på mellem to og to milliard

pinligt at høre på venstrefolkene i

det synes jeg når man siger at vi fremturer ja fremturer

i den forstand at vi sidder på en regning som vk regeringen

er sandheden i det man vedtog i sin tid at gennemføre den her lastbilsafgift

brugte man en stor del af de her penge og så skal vi finansiere det efterfølgende det er da noget af en opgave men det klarer vi nok vi arbejder hver dag på at få landets økonomi til at hænge sammen forbedre vores økonomi også forbedre beskæftigelsen og virksomhedernes konkurrencevilkår

vil påvirke erhvervslivets investeringslyst i danmark får vi flere investeringer i danmark

det er det jeg har hørt venstrefolk gå rundt og sige

larsen og venstre kan tage det helt roligt

jeg får lige besked om at den næste spørger herre lars barfoed er syg så han kommer desværre ikke kan vi nå at få fat

karsten lauritzen ellers må vi vist udsætte mødet i fem minutter så folk får en chance

processen omkring arkæologien hele processen udspringer af en international evaluering af arkæologien fra to tusind og ni evalueringen pegede på museernes lokale ophæng som en værdi ved den danske struktur evalueringen pegede dog også på behovet for at skabe et større forskningsudbytte i øjeblikket er kulturstyrelsen på den baggrund i gang med tildeling af de arkæologiske opgaver og det sker ud fra en række kvalitetskrav som er blevet fastlagt i dialog med museerne museer der ikke selvstændigt kan leve op til kvalitetskravene får mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med andre museer om udførelsen af opgaverne herved ikke blot fastholdes men også styrkes de faglige kompetencer på museerne alle involverede museer kan ligeledes fortsat deltage i den lokale formidling af arkæologien alt i alt er der tale om en fremtidig struktur for arkæologien der fastholder dansk arkæologis styrker og samtidig adresserer de udfordringer

vendsyssel historiske museum som er den konkrete sag som herre karsten lauritzen spørger til

er en dialog mellem museet og styrelsen om hvordan museet fremadrettet kan leve op til kvalitetskravene for den bygherrebetalte arkæologi så vidt jeg er orienteret tegner der sig i den forbindelse forskellige muligheder for

jeg har rejst den her sag er jo at

vedtaget en museumslov bredt i folketinget og selv om arkæologiområdet ikke

har noget med den museumslov at gøre så var der jo en stor politisk diskussion

har været en god dialog og derfor blev loven jo også vedtaget med et bredt flertal i i folketingssalen og

og de underliggende styrelsers side ønskede at centralisere museumsområdet

fundamentale økonomiske grundlag og det er jo fint nok men så kommer det her så ind fra sidelinjen

hundrede og tre og tyve år bedrevet arkæologi på den her måde

på et møde der blev holdt mellem mellem styrelsen og

der skal meget meget tungtvejende argumenter til for at man ikke mister det her område som man altså har haft og varetaget på ordentlig vis i en hundrede og tre og tyve år

museumsloven og som ikke handler om arkæologiområdet men generelt om

er noget ønske om at centralisere eller ændre på de grundlæggende økonomiske vilkår for

måde kommer til at krydse hinanden den ene er sat i gang i tusind og ni

vi plejer jo at være tilhængere af at

at få evalueret det arbejde der gøres

nogle internationale kompetente personer og der får danmark faktisk nogle råd

hensigten at bruge arkæologien til en centralisering af museerne vi taler om en funktion eller en opgave som

og man må spørge om alle de museer det

på det arkæologiske område at de kan vedligeholde en tilstrækkelig høj faglighed i det arbejde

en for lav omsætning til at

kan få lov til at varetage området fremadrettet det er jo et mærkeligt argument

hundrede og tre og tyve år har løst den her opgave uden at der er nogen der har rettet kritik

simpelt omsætningstal og siger i kan ikke løfte den her opgave

hvis kulturarvsstyrelsen kan fremlægge dokumentation for at

bare at henvise til nogle omsætningstal og så i øvrigt sige

det bliver sådan for det har styrelsen bestemt kan ministeren ikke godt forstå at man er lidt overrasket

en melding på vendsyssel historiske museum særligt når man nu har vedtaget en museumslov og vi politikere

det er der ikke selv om herre karsten lauritzen har en anden opfattelse

af kulturstyrelsen at der ikke

er en dialog og afgørelsen vil først blive truffet i februar så derfor synes jeg man måske skulle vente men nu

at de også kan begrunde deres beslutning til sin tid også ud fra saglige vurderinger

mødenotater og alt muligt andet og så skal vi nok få afklaret den sag det

at man imødekommer det her kvalitetskrav

gode proces der har været i forbindelse med museumsloven der vil jeg da godt håbe at kulturministeren vil give et tilsagn om

forhandlingerne om museumsloven jeg er fuldstændig bevidst om

intentioner om at centralisere museerne som sådan det jeg giver tilsagn om

være en faglig saglig begrundelse for en beslutning som en styrelse træffer i forhold til et museum den beslutning er ikke truffet i dag den træffes først i

håber bare at vi har en fælles forståelse af at vi skal kunne forstå det svar der i givet fald

ministeren skal sådan set starte hvis ellers ministeren har

at det er der for at vi kan blive klogere på hvad det er for undervisningsmetoder der skal til for at alle børn

hvordan man laver faglig opkvalificering af lærere og

i gang og det er også sket i det her tilfælde det er jeg sikker på spørgeren godt ved jeg tror heller ikke nogen hemmelighed for spørgeren at regeringen er optaget af at vi faktisk får noget solid viden om

karakterpoint bagud i forhold til deres danske kammerater og derfor har vi virkelig brug for at få noget viden om hvordan de skal løftes fagligt

har nogen planer om at genindføre obligatorisk modersmålsundervisning det er heller ikke det der ligger i forsøgsprogrammet det handler om at blive klogere på at bruge de sprog som børnene har med sig men omsætte det sådan at det understøtter dem i forhold til de fag der er i folkeskolen så derfor

er blevet snydt vi følger helt almindelig forsøgspraksis vi har orienteret forligskredsen jeg håber også at forligskredsen inklusive dansk folkeparti har en interesse i at vi her laver et forsøg af en sådan størrelse og det medgiver jeg

er blevet sat meget forsøgsarbejde i gang igennem tiderne hvor det har været ret spredt

nogen klare mål der har ikke været systematisk evaluering og

har vi rådet bod på ved at have nogle klare retningslinjer for at have forsøg der rent faktisk giver os noget viden om hvad der virker og det er med udgangspunkt i at alle børn skal blive så dygtige som muligt også tosprogede børn

og ministeren svarede det har hun også gjort ja knap en dag før det blev søsat det er jo ikke

inddrage vi er jo midt i en forhandling om en justering af folkeskolen og der ville det da have været nærliggende at ministeren indkaldte til et møde

drejer sig om hvad det indeholder og hvorfor hun har gjort sådan som hun har gjort jeg synes ikke hun har svaret på hvorfor

det vil jeg egentlig gerne have at hun gør inden vi kommer ind på selve forsøgene og hvorfor hun har sat det

været også ordfører for uddannelsesområdet også under den tidligere regering og tidligere ministre

man orienterer og den helt almindelige måde det ved spørgeren også fra mange andre forsøg der

det går ud på og så kan en forligspartner jo altid bede om at få yderligere information

hvis man har brug for det men det er helt gængs praksis der er brugt igen

håber at dansk folkeparti er interesseret i den viden der kommer

at der simpelt hen er for spredt og usystematisk viden om hvordan man giver tosprogede børn

har ministeren ikke haft tillid til sine forligsparter i og med at hun bare har orienteret os knap en dag før og så ellers kører løs med et storskalaprojekt som det jo egentlig er men lad os

jo rigtigt at ministeren ifølge folkeskoleloven har lov til at sætte forsøg i gang det har hun jo men jeg har

sat i gang og som ministeren har givet tilladelse til

enhedslisten tidligere det der er interessant

som en udløber af udfordringsretten jeg kan ikke se nogen større forsøg som ministeren har sat i gang som ligner det her hvor det er to hundrede skoler det vil sige en syvendedel af landets folkeskoler der er involveret i noget så kontroversielt for mange partier som

modersmålsbaseret undervisning så mener ministeren virkelig

en del tosprogede elever faktisk en del forsøg i gang med hvordan man kan bruge de sproglige ressourcer bedre herunder at arbejde med sådan noget som dansk som andetsprog hvor for

får de kompetencer der skal til for at de

ved at arbejde med dansk som andetsprog

det er rigtig rigtig vigtigt for alle parter at holde fast i at der skal

som der har været en mangeårige tradition for på tværs af

men vi får til gengæld solid viden for første gang længe og det er blevet efterspurgt af mange hvad er det

der skal til af undervisningsstrategier for at tosprogede børn

at indvandrerelever tosprogede elever skal blive bedre til dansk men der hvor vandene skilles

som baserer sig på det danske sprog og

nogle af de skoler som gerne vil bruge modersmålsbaseret undervisning og som har haft stor succes med

aspektmetode som giver lige så gode resultater der er det bare vores indstilling at vi bor i danmark og at vi har har

og så er det vi undrer os lidt over hvor længe

ministeren på noget tidspunkt har svaret på det hvor længe skal vi

at tilbyde modersmålsbaseret undervisning

man gør på enkelte skoler og er noget man vil anbefale alle skoler

at den danske folkeskole skal være for alle

så når vi ønsker et forsøgsprogram i forhold til

understøtte de fag der er i skolen det er ikke en modersmålsundervisning ved siden af den eksisterende undervisning men er at bruge deres sprogressourcer så de bliver dygtige

fælles opgave når vi kan konstatere

så må man i hvert fald sige at den indsats der er gjort indtil nu ikke har været tilstrækkelig for at løfte dem fagligt det her skal understøtte dem fagligt i forhold til de fag

er tale om et nyt forslag altså tobaksvaredirektivet som spørgeren har spurgt ind til og at regeringen derfor ikke har fastlagt en holdning til direktivet endnu

har europa kommissionen ønsket at fokusere på tre ting for det første at beskytte børn og unge for det andet at nedbringe antallet af nye brugere af tobaksvarer og for det tredje at sikre borgerne i eu mulighed

at træffe informerede valg om produkterne

bør ikke begynde at ryge og voksne skal træffe oplyste beslutninger om de tobaksprodukter de bruger hvordan vi når de her mål har vi jo som bekendt her i folketinget forskellige holdninger til der er mange forskellige ideer der er mange forskellige tilgange og logikker det er også spørgeren fuldt bekendt

om at cigaretpakker skal være kasseformede og rulletobak

pakkes i punge dels er at understøtte en effektiv visning af sundhedsadvarslerne på pakkerne dels at imødegå at selve indpakningen af cigaretterne eller rulletobakken appellerer til forbrugerne

så den henvender sig særlig til børn og unge efter min opfattelse

der behov for at vi ser fordomsfrit på alle tilgængelige virkemidler

undgå at børn og unge begynder at ryge

at voksne kan træffe deres beslutninger på oplyst grundlag når de vælger at bruge et svært sundhedsskadeligt produkt derfor mener jeg heller ikke at vi bare sådan umiddelbart skal undsige kommissionens forslag men i stedet overveje

den reklameeffekt som både tobakspakker og emballagen kan

for de sundhedsskadelige produkter der bliver som bekendt i dag lagt rigtig mange kræfter og rigtig mange penge i at få forbrugsgoder og fødevarer til at appellere til forbrugerne det gælder også

øjne også mening at se på om forslaget kan bidrage til at gøre produkterne mindre appellerende

det handler om færre unge brugere det handler om informerede valg

handelshindringer det indre marked

nærhedsnotat som ministeren selv har sendt til udvalget

står at formålet med de foreslåede regler om mærkning som jeg spørger til her

sikre at pakningen afspejler det produkt der er indeni det vil sige

har sundhedsskadelige virkninger er vanedannende og ikke skal bruges af børn og unge så er det bare at jeg

cigaretæsker skal være

hvordan er det så lige at

ganske typisk i dag for så får jeg jo en mistanke om at man laver nogle regler her primært for at genere industrien

for at opnå nogle

men vi ønsker heller ikke at være med til at vedtage nogle regler som udelukkende er der for at genere industrien og

i forhold til om om man vælger at købe den eller ej det har jeg meget svært ved

så er det et spørgsmål om at de advarselsmærkater der skal være på produkterne skal fremstå så tydeligt som muligt det vil sige at

en firkantet pakke så kan det dække hele fladen er der runde hjørner

til den advarsel som vi kender og i øvrigt til oplysning om hvad hvad produktet indeholder men jeg vil så også sige til spørgeren

fastlagt sin holdning endnu al den stund at det er et nyt forslag

i gang med det der hedder første læsning i rådet det består i at vi

de andre medlemslande stiller en lang række spørgsmål til kommissionen og kommissionen har arbejdet med det her i årevis derfor ligger der formentlig nogle meget konkrete begrundelser for hvorfor man har taget de forslag med man har hvorfor man for eksempel

skal sælges i punge og at cigaretpakker skal være firkantede æsker og ikke have runde hjørner det er jo noget af det jeg forventer at vi ved at spørge fra danmarks side men også fra de andre medlemslandes side her under første læsning i rådet kan blive klogere på

et godt grundlag for at blive enige om hvordan vi skal kommentere på det her og når det nu er sendt til

jo også om at udvalget har mulighed for

det formål at man gerne vil sikre at der kan være plads til nogle helt bestemte størrelser og advarsler

blive enige om at hvis det er sådan det er

set lidt absurd om om det skal sidde på en æske der ser ud på den ene eller på den anden måde hvis det bare handler om at en advarsel skal have en vis størrelse det hænger jo ikke

kunne gå omkring hjørnerne og så ville den måske virke endnu bedre så det kunne være at vi skulle foreslå at man lavede runde hjørner

har arbejdet med det i mange år

og unge begynder at ryge altså at vi får færre nye rygere for vi ved jo at cigaretter er vanedannende

også at beskytte børn og unge nu er der hele diskussionen

de runde hjørner en anden diskussion

som jo også bliver berørt i

er det her med hvad vi kan gøre for at sikre os mod at producenterne målretter tobaksprodukter decideret mod

frem til en god diskussion og vil også gerne kvittere for at

ser frem til det og er ivrige efter at komme i gang med at diskutere

kan sikre at vi beskytter børn og unge

så vil vi jo kunne lave nogle fælles svar på det her

forstået argumentet for at det skulle være firkantet heller ikke forstået argumentet

som de ikke med nogen rimelighed har mulighed

egentlig gerne høre ministeren om om hun er med på at vi skal sikre at det her ikke går ind og ødelægger den tobaksindustri vi

i danmark og hvor vi jo faktisk er er verdensførende på nogle

rigtigt hvis den eksisterende størrelse punge er for lille til at rumme den minimumsmængde tobak der måtte blive besluttet

begynde at producere en ny type punge men at det skulle være ødelæggende for et erhverv

minimumsantal cigaretter i pakkerne

betyder meget for nye forbrugere og de helt unge forbrugere

det er mindre attraktivt at gå hen og købe cigaretter i løssalg eller

gang med en første læsning i rådet og det er er den periode hvor vi stiller en masse spørgsmål til kommissionen og bliver klogere

set sikker på at der ligger nogle overvejelser bag alle elementer i det her direktivforslag al den stund man har arbejdet på det

er der tale om et nyt direktivforslag hvor regeringen har fastlagt sin holdning det er rigtigt at kommissionens forslag lægger op til at medlemslandene skal forbyde markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma det vil sige tobaksvarer med en karakteristisk duft eller en smag af andet end tobak der er ikke lagt op til et totalforbud mod de pågældende aromaer men en forpligtelse til at reducere mængden så cigaretterne for eksempel ikke længere har en meget karakteristisk smag af hvad man har set eksempler på

vanilje piña colada tequila sunrise

kommissionen også lagt op til at medlemslandene på grundlag af videnskabelig evidens skal forbyde markedsføring af tobaksvarer der indeholder tilsætningsstoffer eller en kombination af tilsætningsstoffer

det er mit klare indtryk at der i folketinget har været et udtalt politisk ønske om at få reguleret tobaksindustriens brug af tilsætningsstoffer i tobaksvarer og tobaksvarer med kendetegnende aroma et ønske som dansk folkeparti også har delt det ønske har kommissionen

bestræbt sig på at imødekomme med forslaget til et nyt tobaksvaredirektiv det

de enkelte elementer i kommissionens forslag

må vi jo vurdere nu og regeringen vil naturligvis på sædvanlig vis forelægge et oplæg til forhandlingsmandat fra folketingets europaudvalg så vi får rig lejlighed til også at diskutere

det her også handler om det jeg bare kan undre mig over

nu skal vi forbyde tobaksvarer med kendetegnende aroma

vil tage fat i de tilsætningsstoffer der i øvrigt er men der skal man

tobaksvarer der indeholder tilsætningsstoffer i mængder som øger tobaksvarens toksiske

stedet for at sige at nu laver vi forskellige regler rundt om i europa noget af det der har været diskuteret i forbindelse med det her direktiv er jo at hvis det skal have en virkning

også imødegå handelshindringer

opbygger man jo netop nogle handelshindringer

vi vil få nogle produkter rundt omkring i europa som der ikke er nogen der har styr på så hvorfor går man ikke ind og kræver at

skal styre det her skal vi altså i styr på de regler der bliver om tilsætningsstoffer

er nogle af de ting som spørgsmålene vil kredse om det tror

tid været et meget klart udtrykt ønske om at få reguleret tilsætningsstofferne at man giver sig i kast med det i det her direktiv mener jeg vi kan være tilfredse med

jeg med til at spørge ind til men ordføreren kredsede jo om noget af det der også

det er jo et direktiv der skal fungere inden for det indre marked og derfor er der rent juridisk også nogle grænser for hvad man kan stille af krav men det er

i forbindelse med den første læsning helt overordnet vil jeg bare sige at jeg synes det er en sejr at vi nu tager hul på at få forbudt det man kan

man helt bevidst får til at smage af slik så det bliver attraktivt for børn

men problemet er jo hvis man ikke rigtig tager fat i det der

set er farligt i i tobakken hvis man bare siger at

set finde ud af rundtomkring samtidig med at det her jo så også lægger op til at man

fra kommissionens side får beføjelser til hvis man måtte finde det hensigtsmæssigt

at man faktisk får en enorm kompetence til at gøre noget uden at medlemslandene

det her udkast som jo heldigvis bare er et udkast som vi så forhåbentlig kan få rettet

direktivet ser ud som det ser ud hvad baggrunden er for at man mener at det her er effektivt til at beskytte børn og unge

rygere og i øvrigt sikre at alle borgere i eu kan træffe informerede valg

det ligger der nogle tanker bag fra kommissionens side det skal vi blive klogere på så mener jeg sådan set uden at konkludere her hvor vi skal lægge vores kræfter at vi skal være tilfredse med at man er gået om bord i reguleringen af tilsætningsstoffer fra kommissionens side det vi presser på for fra dansk side

de fleste andre partiers

presse på for er nu kommet med i udkastet til direktivet det synes jeg vi skal være glade for og tilfredse med og så skal vi selvfølgelig gøre hvad vi kan for at kvalificere det

også svært når vi så i sundheds

gøre med nogen som helst fornuft og noget som helst

detaljerne i det og ikke kender svarene på alle de her spørgsmål så må det jo ende i at vi kommer med en masse spørgsmål

udkast om lidt jeg ved ikke om det er det der er arbejdsgangen

mangler vi baggrund vi mangler argumenter vi mangler viden om hvad det er man egentlig vil med det og hvorfor man vil gøre det man nu vil gøre det kan vi jo

at de elementer man lægger frem så har den effekt og i forhold til diskussionen

at spørgeren ved lige så godt som mig

af de store problemer her er at kunne løfte bevisbyrden at der skal være evidens for både

der hvor vi har en klar

så gør man det for at det skal være attraktivt for nogle nye målgrupper kundegrupper typisk børn når man gør det lyserødt har små feer på forsiden af pakkerne som vi kender til

en gråzone der og spørgeren er selv inde på det hvor hårdt kan man regulere

den udtalelse sundhedsudvalget skal give nu på den korte bane dreje sig om nærhedsprincippet

afklaret det med evidens og bevisbyrde

eller det med de runde hjørner på pakkerne

fra undertegnede til islamiske

at muslimske homoseksuelle kan blive gift og dermed

trossamfund uden for folkekirken hører som spørgeren ved under under social og integrationsministeren

jeg er glad for at regeringen i foråret med ændringen af ægteskabsloven gjorde det muligt at homoseksuelle nu kan indgå ægteskab både på rådhuset og i de anerkendte godkendte trossamfund som ønsker at bruge

vel at mærke med et stort flertal her i folketinget

at sikre homoseksuelles rettigheder men egentlig også

rent faktisk en rigtig rigtig stor dag for det

spørgeren lave en kobling mellem det at homoseksuelle kan blive gift og

var der en livlig debat forud for vedtagelsen af de nye bestemmelser og jeg er derfor sikker på at blandt andet islamisk trossamfund kender

nu har de så fået den her mulighed ligesom andre trossamfund også har fået den og det er rigtig rigtig

at ministeren

slå på tromme for det her forslag og i øvrigt jo også betingede sig men det

kom til at stå ægtefæller og ikke livsfæller det var jo meget magtpåliggende for ministeren at få det indført det jeg så bare tænker på

folketinget der lovgiver for de fra folkekirken afvigende trossamfund

egentlig bare godt tænke mig at vide hvilke initiativer og opfordringer der er kommet

sikre at der er en

folkekirkens medlemmers adgangsret

til ægteskab og så for eksempel de islamiske trossamfund jeg synes ikke at jeg har set initiativer og opfordringer

har ligestillingsministeren nogle opfordringer på bedding som ligestillingsministeren vil

hvilke initiativer vil

en overraskelse for spørgeren at der selvfølgelig er et særligt forhold mellem staten og den danske folkekirke det står i øvrigt også i grundlovens §

er der ikke til andre trossamfund eller som

er ægteskabslovgivningen den hører til her i folketinget

spørgeren også er inde på det er jo noget der blev født i samarbejde med biskopperne vi har jo ikke

spørgeren gerne vil en synode i

har vi jo et udvalgsarbejde i gang hvor spørgerens far i øvrigt også

så derfor undrer det mig at det

som en overraskelse at der er det tætte forhold mellem den danske folkekirke

er jeg også kirkeminister jeg er ikke minister for de andre trossamfund det tror

det er meget bekvemt

at bruge folkekirken og lovgive for folkekirken at tromle hen over folkekirken mens det jo nok stiller sig anderledes

indføre lignende initiativer i forhold til eksempelvis de islamiske trossamfund jeg vil godt minde om

i ritualets ordlyd

ministeren og regeringen har blandet sig helt ned i det enkelte ritual undrer det mig lidt

ikke er kommet initiativer at der ikke er kommet opfordringer til

andre trossamfund om at indføre

vi ikke vil forholde os til andre trossamfund og hvad der nu kan være

fuldstændig afvise sådan hænger regeringens verden ikke

hvilket trossamfund man tilhører om man er mand kvinde eller hvem det nu kan være man vil giftes med

ikke godt forstå at vi er nogle der undrer os meget over at det det her fra folketingets talerstol da loven blev vedtaget blev erklæret som en glædens dag

så spørger jeg mig selv når det nu er sådan en glædens dag og sådan en stor dag for ligestillingen hvorfor har regeringen så ikke taget initiativer for at sikre at den ligestilling også bliver garanteret inden for andre trossamfund

trossamfund

jeg bliver kaldt herned og jeg svarer også hver gang

ordføreren undrer sig over de forskellige ting

at diskutere med ordføreren men det er en glædelig dag det er jo fuldstændig rigtigt og det er også fuldstændig rigtigt

det er lige præcis det der gør at det er en glædens dag

rettigheder og sikrer ligestilling jeg var

dagblad den enogtyvende januar i år om stillingsopslaget

en ledig præstestilling ved mejdal kirke hvor jeg blev spurgt

menighedsrådets opslag omtalen gav anledning til at der fremkom mange forskellige holdninger fra mange forskellige sider til stillingsopslaget spørger man om menighedsråd har lov

har gjort er svaret et

klokkeklart ja og det har jeg også gentaget en del gange men det betyder jo ikke at det er hensigtsmæssigt at skrive som menighedsrådet gjorde som bekendt følger det jo allerede af

ansættelseslovens § en stykke to at præster skal være medlem af folkekirken som det selvfølgelig også må være ordføreren bekendt desuden følger det

af samme lovs § fem at man ved ansættelse som præst skal aflægge præsteløfte

præsteløftet ligesom andre erhvervsmæssige kaldsløfter er uden selvstændigt juridisk indhold regnes det som en ansættelsesbetingelse nægtelse af aflæggelse af præsteløftet vil derfor betyde at en ansættelse som præst ikke kan finde sted desuden kan der rejses en såkaldt

lærersag mod en præst efter reglerne i lov om domstolsbehandling af gejstlige lærersager hvis en præst i forkyndelsen eller på anden lignende måde har tilsidesat den danske folkekirkes

bekendelsesgrundlag derfor var min udtalelse i avisen affødt af min store overraskelse over formuleringen i opslaget

så jo jeg var rigtig overrasket da jeg blev spurgt der er så tale om

et meget atypisk opslag og jeg synes næsten at det på forhånd udtrykker en

jeg finder dybt mærkelig efter min mening bliver opslagets mærkværdighed sat i relief af at præsten jo søndag efter søndag bekender sin tro foran menigheden

på denne baggrund at jeg gav udtryk for min dybe forundring over at et menighedsråd virkelig fandt det nødvendigt at søge en troende præst afslutningsvis vil jeg for god ordens skyld gerne påpege at jeg i den aktuelle debat hverken har eller vil eller kan

foretage mig noget i forhold til hvordan menighedsråd formulerer sig jeg har med andre ord

fordi jeg mener at det er højst atypisk at

kirkeminister går ind og blander sig i ordlyden i et stillingsopslag jeg mener at det er meget mærkeligt at kirkeministeren egentlig prøver

være smagsdommer i forhold til hvad et menighedsråd kan forlange af præsten det er

ikke urimeligt at forlange at præsten tror på gud

trosbekendelsen den apostolske trosbekendelse hvor præsten sammen med resten af menigheden bekender sin tro højt så det forhold at det skulle være

hvorfor ministeren finder anledning til at blande sig i hvad i hvad mejdal sogn spørger deres præst

uddybe hvad der kan foranledige

er et udtryk for at knægte min ytringsfrihed på nogen som helst måde jeg har har fuldstændig ret til at gå ind og forholde mig til den sag

hænge sammen så svarer jeg selvfølgelig

er atypisk at en kirkeminister går ud og forholder sig til til den sag ikke desto mindre er det ikke ulovligt på nogen som helst måde men det atypiske er jo at jeg aldrig nogen sinde tidligere har oplevet

spørge om det i et stillingsopslag

stiller ministeren i en helt særlig position og jeg finder det altså meget besynderligt at kirkeministeren vil gå ind og blande sig i

stillingsopslag og hvad de spørger præsterne om jeg vil også godt minde kirkeministeren om at vi jo faktisk har haft en præst nemlig grosbøll der var ude at sige at han ikke troede på gud en skabende og opretholdende gud som er den

i trosbekendelsen

er det helt urimeligt at et menighedsråd på den baggrund finder anledning til at spørge om præsten

sige noget og hvor man må sige noget det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme jeg har ikke blandet mig i kirkens indre anliggender på nogen som helst måde jeg har bare forholdt mig til et stillingsopslag og

men at skulle begynde at lave sindelagskontrol på den måde

når kirkeministeren går ud til et lille jysk menighedsråd og på den måde at være smagsdommer i forhold til

man kan skrive i et stillingsopslag så mener jeg altså at kirkeministeren her er inde at blande sig i noget som

kirkeministeren burde blande sig uden om jeg tilføjer så er det helt uforståeligt

vil skærme sig mod at ansætte en præst der så efterfølgende som thorkild grosbøll gjorde går ud og siger at han ikke tror på en skabende og opretholdende gud er det helt urimeligt

spørgeren også selv

er i al sin enkelhed at jeg bliver spurgt i den her meget meget atypiske sag

det kan godt være at spørgeren ikke kan lide at jeg går ud og gør det men det er jo ikke mit problem

jeg må forholde mig til det og jeg må især forholde mig til det fordi det netop er atypisk

så jeg forstår ærlig talt ikke den forundring som spørgeren giver udtryk for